syttende april to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

at anden stedfortræder for enhedslisten i københavns storkreds jette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

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og fyrre af

bent bøgsted

afstemningen er slut

og i særdeleshed til justitsministeren der er jo

et spørgsmål fra mig nemlig om

der gjorde at man kunne afvise beslutningsforslaget og efter et seks sider langt

man kan henvise til hvorfor er

det skyldes ganske enkelt at så har regeringen en mulighed for at tilslutte sig

beslutningsforslag som ikke strider mod grundloven og som

konventionerne og for at være sikker på at det strider mod konventionerne skal der være en dom

er nogen domme bliver regeringen jo nødt til at tilslutte sig det her forslag så vi kan

har haft en stor sejr

man nu vil fortolke konventionen lidt mere bøjeligt fleksibelt og smidigt så skulle jeg da mene at regeringen burde støtte dansk folkeparti i dette udmærkede beslutningsforslag jeg ved ikke om ministeren har lyst til lige

svare for det ville vi da sætte stor pris på i dansk folkeparti i og med at vi har et forrygende samarbejde med justitsministeren så det ser jeg frem til ellers må vi jo tage det et andet sted men

at udtale sig det er ikke tilfældet og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

nævnte forslag

nummer to fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes

af et mindretal tiltrådt af et mindretal

nummer syv til ændringsforslag nummer seks

forslaget er forkastet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

afklaring med kl om de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i samme ombæring lovede jeg at orientere

og her for at give en status på sagen kl anfægtede primært estimater på målgruppens

ministeriet har dog kunnet eftervise at den anvendte størrelse på målgruppen er i overensstemmelse med dansk blindesamfunds vurdering af målgruppens størrelse kl har nu erklæret sig enig i ministeriets skøn for merudgifter for kommunerne

overensstemmelse med den samlede ramme som afsat med satspuljeaftalen

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

vi

dansk folkeparti for at have

debat om straffelovens racismeparagraf racismeparagraffen har

det er der en god grund til for grænserne for ytringsfrihed er en højaktuel problemstilling i den tid vi lever i jeg er glad for at få lejlighed til her i folketinget at understrege at ytringsfriheden er er en borgerlig liberal kerneværdi som ligger mig personligt og regeringen meget på sinde ytringsfriheden er noget vi skal værne om og regeringen er ligesom forslagsstillerne optaget af at sikre den

ytringsfrihed er en grundlæggende forudsætning for

demokratiet og fundamentet for den politiske debat en grundsten der sikrer at holdninger kan udveksles og at vi som samfund og individer udvikler os

også sagtens se det umiddelbart fornuftige i dette beslutningsforslag som har til formål at indsnævre racismeparagraffens anvendelsesområde og dermed i højere grad frede den offentlige debat netop fordi ytringsfriheden ligger denne regering så stærkt på sinde

nedsætte en ytringsfrihedskommission ytringsfrihedskommissionen skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i danmark og racismeparagraffen vil indgå i den vurdering racismeparagraffen er jo som dagens drøftelse også viser et eksempel på en bestemmelse der løbende skaber debat om grænserne for ytringsfriheden herunder hvilke ytringer man som borger må tåle kommissionen kan komme med generelle anbefalinger og kommissionens arbejde skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i danmark det følger af kommissoriet

at man skal afslutte sit arbejde inden udgangen af to tusind

det har jo hele tiden stået klart at det var en meget stram og ambitiøs tidsplan som satte kommissionen under et betydeligt pres

kommissionen indledte sin møderække i januar i år og nu efter et antal møder

erkendelse af hos kommissionen at en grundig behandling af alle de temaer som det er forudsat at kommissionen skal beskæftige sig med vil tage længere tid end det lille år der

var afsat når det så er sagt

jeg forsikre om at kommissionen arbejder på højtryk og det er min klare forventning at man ved at holde kadencen vil kunne nå i mål med arbejdet i løbet af første halvdel af to tusind og nitten og til den tid vil der således foreligge et solidt grundlag for en politisk og håber jeg mere bred folkelig debat om ytringsfrihed regeringen er enig i at der er behov for at se på om racismeparagraffens anvendelsesområde skal indskrænkes men det er regeringens indstilling at en endelig stillingtagen til om og i givet fald hvordan straffelovens § to hundrede og seks og tres b skal ændres bør afvente ytringsfrihedskommissionens anbefalinger

dog ikke noget til hinder for at vi mens kommissionen arbejder undersøger de retlige rammer for en ændring af paragraffen jeg har derfor bedt mine embedsmænd om allerede nu at indlede de juridiske overvejelser om forholdet mellem straffelovens

og seks og tres b og danmarks internationale forpligtelser

afslutter sit arbejde med denne begrundelse kan jeg oplyse at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

samtidig sige at vi i regeringen vil gå åbent til de videre drøftelser med folketinget om dette vigtige og vedkommende spørgsmål

jeg ser frem til at modtage ytringsfrihedskommissionens indspark til også denne debat

jeg mener jo godt at man samtidig og det arbejde sagtens kan have en debat om hvordan vi vil indrette de her rammer og så selvfølgelig

spørgsmålet om at ændre andre dele i straffeloven indtil den her kommission måtte komme med en konklusion for så må jeg bare

har været gældende i mange år så at vi skal vente lidt endnu på at få det foldet ud når vi har bedt nogen om at

kan man sige måske lidt af samme grund holdt lidt tilbage med at nedsætte straffelovskommissionen den er ikke nedsat endnu og det er den

jeg er meget enig i at vi skal passe på at det ikke betyder at vi så ikke kan vedtage nogle stramninger

i mit oplæg her om

det var relativt konkret at forholde sig til

at justere på den her enkelte del

kan vi jo godt undersøge både internationalt og

må vi tage diskussionen også gerne mens det kører for vi skal da have en fri

for og i vores demokrati det er en rettighed

også hver dag kæmpe for at beskytte det er vigtigt at vi

samfundsborgere og som debattører politikere almindelige borgere og andre benytter os af den ytringsfrihed som vi har og som andre har kæmpet for der skal være plads til en åben debat hvor meninger kan brydes og hvor holdninger kan testes og det er vigtigt

både i almindelig debat med hinanden

samfundets institutioner og også mod religioner det skal et moderne samfund som vores kunne rumme

hvis man lytter lidt til den offentlige debat og måske særlig ser lidt

man se at meget har ændret sig de senere år debatten er blevet mere hård sprogbrugen er blevet mere stødende meget er blevet mere krænkende og ikke mindst

vi skal have en hård debat vi skal kunne tåle en hård debat men vi skal også passe på den kedelige tendens som har udviklet sig og det er en ødelæggende tendens for vores debatkultur en debatkultur som jo traditionelt i et moderne demokrati og et moderne samfund som det danske har været med til at drive holdninger og vores samfund fremad

vi skal passe på fordi vi ikke mindst som politikere har et ansvar for at tage dialogen og tage konfrontationen og også kæmpe for vores ytringsfrihed

på hvordan vi taler til hinanden vi skal sikre at vi kan have en god og konstruktiv men også hård debat men gerne i en ordentlig tone

jeg også glad for at vi nok engang får en debat her i folketingssalen om racismeparagraffen altså straffelovens § to hundrede og seks og tres b for den er med til at sikre

at man ikke kan sige hvad som helst

man også skal stå til ansvar for det man siger ingen kan være uenig i at ytringsfriheden er et væsentligt fundament i vores demokrati

håber også at vi alle sammen kan være enige at der må være en nedre grænse for hvad man kan sige om andre i den offentlige debat uden at stå til ansvar for det der må være en grænse for hvad man kan sige om andre menneskers borgeres baggrund

det handler om race nationalitet etnicitet seksuel orientering eller religion den nedre grænse er racismeparagraffen jo i dag med til

sikre fastholdes nu handler forslaget jo ikke

tilpasning eller en indsnævring af paragraffen

til forslaget vi mener at racismeparagraffen som sagt er med til at sikre en nedre grænse for hvad man kan sige om andre uden at man skal

racismeparagraffen som den er i dag og ser ikke noget grundlag for hverken

at afskaffe den vi har fuld tillid til at domstolene og det

se i deres virke i dag sagtens kan foretage en enkel

når ytringer skal testes når straffen skal bedømmes

jeg mødte op her i salen i dag at det måtte

stadig væk vil findes der vil så godt nok blive sat

så man kunne bremse den inflation der er i sagerne

herre morten bødskov ordførertale synes jeg jo egentlig at den lægger op til at

udelukkende skal kunne dømmes efter

seks og tres b hvis der er tale om ytringer der klart og utvetydigt opfordrer til had

hvad så med trusler

jo egentlig kunne være godt at få afprøvet at

vi accepterer jo at der ikke er et flertal for

sker den her inflation som der altså er gang i i øjeblikket hvis man kigger på antallet af

med de debatter vi har i folketinget får en diskussion af hvor grænsen

vi ikke kan støtte det her forslag er at det som sagt set med vores briller er et forslag som

og dermed åbne for ytringer som vil betyde hvis man læser

mere tilladeligt at true folk at håne

at tale nedværdigende om folk på baggrund af deres race hudfarve nationale eller etniske oprindelse eller seksuelle orientering

det er helt uomtvisteligt at vi skal værne om den fri og åbne debat som vores folkestyre bygger på og jeg er overbevist om at vi bekæmper racisme intolerance og fordomme igennem den fri debat

men det er en meget hårfin balance som vi har med at gøre her for selv om vi støtter fuldt op om den fri

har vi grupper i samfundet som oplever had og diskrimination det er derfor meget vigtigt at vi sikrer at der fortsat er bestemmelser i straffeloven der fanger eksempelvis grove racistiske ytringer og lignende det kræver en grundig overvejelse og det kræver et oplyst grundlag når vi skal diskutere det derfor glæder jeg mig også over at justitsministeriet har nedsat den ytringsfrihedskommission som er en del af regeringsgrundlaget i kommissoriet fremhæves netop denne paragraf § to hundrede og seks og tres b og at kommissionen skal undersøge brugen af paragraffen det arbejde forventes afsluttet i løbet af første halvår to tusind og nitten i venstre er vi enige

at der er behov for at se på racismeparagraffens anvendelsesområde vi mener også at det arbejde skal ske på et oplyst grundlag og derfor vil vi afvente det forestående arbejde i ytringsfrihedskommissionen vi støtter ikke op om dansk folkepartis forslag om at ændre racismeparagraffen på nuværende tidspunkt men vi ser frem til en diskussion når ytringsfrihedskommissionen

vi jo i dansk folkeparti godt tilfredse med vi synes det kunne være en god indledning

en folketingssamling hvor vi var med til at fjerne nogle af de klare og negative begrænsninger der er af ytringsfriheden så i første omgang

der nogle kloge folk der har arbejdet meget lang tid med

og det sender jo også et signal om at vi er indstillet på at diskutere hvad vi skal gøre med racismeparagraffen så når jeg siger at vi vil afvente det arbejde der foregår i ytringsfrihedskommissionen så er det alene af respekt for at når vi sætter et arbejde i gang

se hvad der kommer ud af det og det er også fordi vi i venstre ønsker at have et veloplyst fundament at stå på det her er en paragraf der har eksisteret siden nitten en og halvfjerds og derfor er det mere afgørende for os at vi træffer den rigtige beslutning end hvornår vi gør det om det bliver i dag eller om det bliver om et år er ikke så afgørende det der er afgørende er at vi gør det her ordentligt

det her lovforslag en begrænsning af straffelovens § to hundrede og seks og tres b racismeparagraffen til kun at omhandle ytringer der forstyrrer den offentlige orden der er flere ting ved

offentlige orden jo allerede reguleret et andet sted i straffeloven derfor synes jeg det ville være mærkeligt

den her paragraf eller at den her paragraf skulle ændres til at have det fokus så det er den første ting den anden ting er at

som jeg læser beslutningsforslaget

er det blevet til på baggrund

er der jo tale om meget små tal for det andet

ved vi ikke hvad tallene bunder i altså vi ved ikke om det her bunder i en ændret retspraksis eller det

at der er kommet flere anmeldelser fordi der er kommet større fokus

voldsommere at vi ytrer os på en lidt

en stigning i antallet af sager hvor der bliver dømt efter den her paragraf og før vi ligesom kender baggrunden

vi i enhedslisten at det ville være mærkeligt at gå ind og ændre

paragraffen i den bedste af alle verdener

ville det selvfølgelig slet ikke være nødvendigt med en

levede vi i en verden hvor minoriteter ikke blev udsat for hadefuld tale eller hetz eller blev nedgjort på baggrund af deres hudfarve religion eller seksualitet desværre er det

vi lever desværre ikke i en verden uden racisme og diskrimination og derfor

straffelovens § to hundrede og seks og tres b i enhedslisten er vi

også er er store tilhængere af ytringsfriheden

store tilhængere af at minoriteter skal beskyttes og i den her sag er der jo tale om to rettigheder som

vi skal finde den rigtige balance og i enhedslisten mener vi at den balance er fundet i den nuværende racismeparagraf det er ikke hindrende

i danmark er det heldigvis sådan at man sagtens kan komme frem

og sine holdninger og vigtigst af alt at vi sagtens kan have en debat uden at komme med racistiske ytringer som opildner til had selv om en racistisk

det her beslutningsforslag

racismeparagraffen skal kunne dæmonisering af samfundsgrupper er er et problem fordi den kan

som diskrimination som flere minoriteter desværre oplever men også

etniske baggrund eller seksualitet og hvis vi skubber grænserne herinde for hvad man politisk og socialt acceptabelt kan sige så rykker vi også grænserne for hvad der

mener vi i enhedslisten det er vigtigt at vi har racismeparagraffen som den yderste stopklods

til at hindre de groveste og mest generaliserende udtalelser en sidste ting som også undrer mig rigtig meget er at jeg synes vi mangler nogle konkrete eksempler på hvad det er for nogle holdninger som dansk folkeparti ikke synes der er plads til i den offentlige debat med den nuværende racismeparagraf vi kan i enhedslisten ikke støtte beslutningsforslaget

indskrænke racismeparagraffen på en måde så den kun kan anvendes på ytringer der risikerer at forstyrre den offentlige orden og det synes vi jo i la grundlæggende er et rigtig godt forslag for

jeg er sikker på at herre peter kofod poulsen har et indgående kendskab til las arbejdsprogram og således også er klar over at

i dette arbejdsprogram står at vi ønsker en afskaffelse af

vi også har hørt om tidligere at der er nedsat en ytringsfrihedskommission det har vi

fordi vi jo ønsker at styrke ytringsfriheden i danmark og der ser vi altså sådan på

når man nu har nedsat en

dens endelige konklusioner

man så i nullerne med at nedsætte kommissioner og så i øvrigt

betydelig sympati for forslaget og er meget enige

i præmissen men vi vil altså sætte stor pris på at kommissionen gør sit arbejde færdigt og derfor kan vi ikke støtte forslag b seks og halvfjerds

de foreslår at der fremover kun kan dømmes efter den bestemmelse hvis der er tale om ytringer som klart og utvetydigt opfordrer til had mod en bestemt befolkningsgruppe på baggrund af race nationalitet etnicitet seksuel orientering eller religion og som risikerer at forstyrre den offentlige orden og det vil sige at det man

ønsker at afskaffe paragraffen men man indsnævrer dens anvendelsesområde til at der skal være tale om ytringer som kan forstyrre den offentlige orden

har dansk folkeparti som udgangspunkt ønsket at afskaffe paragraffen helt men

en kommission som

anvende den her racismeparagraf

at have en racismeparagraf

helt klart sige at der vil være nogle argumenter for en afskaffelse af en racismeparagraf

dybest set at man indskrænker ytringsfriheden fordi man siger til folk at der er nogle ting de ikke må sige

så skal man have en total ytringsfrihed

statsmagten i virkeligheden forsøger at kontrollere folks ytringer og sætter sætter begrænsninger

racismeparagraffen i virkeligheden er med til at øge fokus på de her udtalelser fordi der netop bliver anlagt en

nogle af de udtalelser som bude ties ihjel få meget større offentlig bevågenhed

at sige imod en afskaffelse af racismeparagraffen

indskrænker individets ret til at ytre sine meninger om for eksempel en religion eller en seksuel orientering men den beskytter befolkningsgrupper mod generaliseringer og racistiske udtalelser på grund af for eksempel etnicitet religion nationalitet seksuel orientering hudfarve eller race den beskytter med andre ord mod racisme fordi

gennem sine udtalelser et andet argument for at være imod er også at ord jo ikke

netop er defineret ved at den offentligt har til formål at nedgøre eller true eller på anden måde stigmatisere personer og samfundsgrupper på grund af deres igen etniske baggrund tro eller seksuelle

også sige at hverken den danske grundlov eller den europæiske menneskerettighedskonvention giver en ubetinget ytringsfrihed vi har jo i forvejen i vores strafferet en række bestemmelser som sætter grænser for ytringsfriheden

så der er altså både både for og imod

gør

for og imod og det er også derfor at vi synes at det vil være præmaturt at tage stilling til det nu vi vil meget meget gerne se den redegørelse der kommer fra ytringsfrihedskommissionen og derfor

stilling dermed kan vi ikke bakke op om det beslutningsforslag der

stigning af sager og domme som udtryk for at der florerer mere racisme eller flere racistiske ytringer i vores samfund og det synes jeg egentlig ikke er

forstå efter en flygtningekrise og også efter de sociale mediers

giver en meget mere åben og også nogle gange mere spontan debat så derfor undrer det mig egentlig ikke at vi har set

stigning det er sådan set ikke racismeparagraffens skyld det har måske mere noget at gøre med samfundsudviklingen

hvordan man så kan ændre den her paragraf altså man kan knytte den

at vi i danmark er blevet enige om at vi

have en offentlig orden

den offentlige orden består netop af en hvad kan man sige fælles overenskomst

race afstamning seksualitet og så videre

det er den offentlige orden og det er den vi har vedtaget derfor synes jeg sådan set at paragraffen allerede imødekommer det i dag hvis man endelig skulle kigge på paragraffen synes jeg måske at der er nogle formuleringer

giver mening men nedværdige og forhåne

jeg i virkeligheden synes er det mest problematiske for efter hele diskussionen om muhammedtegningerne

vi jo enige om at alle skal kunne tåle at blive latterliggjort

synes jeg er der hvor det bliver

i hvor høj grad man kan tillade sig at opildne had til hinanden eller til forskellige grupper i

altså hvis der er nogle der kommer og kalder mig for børnemishandler eller

til racismeparagraffen det er den mulighed man har som en hel gruppe hvis der er nogle der kommer med den type beskyldninger mod en så kan man

jeg også synes er vigtigt med racismeparagraffen er at

flertallets forpligtelse til at beskytte mindretallet

retten og føre en sag men flertallet er faktisk forpligtet til

for mindretallet så er jeg

type ytringer man gerne vil have have tilladt

var det spyttemanden som ikke skulle have en bøde fordi han spyttede på de her flygtninge og

var mange der troede at jøder

har floreret den type myter

diskrimination og og voldelige

antisemitisme i vores samfund men det er selvfølgelig også muslimer der i høj grad bliver ramt i dag af

i virkeligheden mange af de samme type udsagn og generaliseringer derfor synes jeg at vi har brug for

at have bestemte holdninger man kan godt være racist men i det øjeblik man

had mellem grupper så kommer man på kant med racismeparagraffen derfor synes jeg det er

et forslag som sf præsenterede i januar to tusind og seksten og som kom ind i den nye regerings nye regeringsgrundlag

fint at man diskuterer det her og bliver

diskussion inden vi går videre

lidt historik racismeparagraffen blev indført i danmark i nitten

en og halvfjerds på baggrund af

socialdemokraterne venstre og konservative faktisk

kritiske og sagde er det her den bedste måde

holdninger på

vi skal tage det her den største kritiker var dengang faktisk sfs

udtalelser skal bekæmpes på frihedens

sådan at vi ikke ikke i hvert fald i vid udstrækning forbyder hverken racistiske eller nazistiske organisationer organisationer selv

at deres holdninger er forfærdelige det er fordi vi synes

bekæmpe de holdninger med ord end at have det i

positivt indstillet over for at ændre racismeparagraffen og skære den til

anklagemyndigheden skulle være forsigtig med at rejse sager

man indførte det her skulle der virkelig være en begrænsning i forhold til det

tage i den i den offentlige demokratiske debat så summa summarum jeg

skulle betyde at det ikke fortsat vil være ulovligt

med injurier at det ikke fortsat vil være ulovligt

til vold mod bestemte grupper

vi beskyttelse for i straffeloven allerede jeg synes

arbejde og så tage det op igen men jeg ville også gerne lige redegøre for hvordan vi i sf ser på det

her tak

en lempelse af racismeparagraffen vi står på ytringsfrihedens side i det her spørgsmål der findes ingen reel politisk debat uden ytringsfrihed der findes ikke noget demokrati uden ytringsfrihed hvis man har demokrati uden ytringsfrihed

man en bananrepublik regeringen har allerede taget et stort og vigtigt og principielt

vi har afskaffet blasfemiparagraffen det religiøse har ikke brug for en særlig beskyttelse mod blasfemi på bekostning af ytringsfriheden det konservative folkeparti

har også en vision om at lempe på racismeparagraffen for det er ikke alle konflikter der kan løses

principielt mener vi at den eneste ytring der skal kriminaliseres er når der opfordres til vold eller ulovligheder vi skal i danmark med vores stærke civilsamfund kunne tale racismen midt imod også selv om det ikke er kriminelt jeg tror at vi er stærke nok til det i danmark derfor mener vi også at vi konstant skal være opmærksomme på hvordan ytringsfriheden har det i danmark og netop derfor har regeringen nedsat en kommission der skal vurdere hvordan det egentlig går med ytringsfriheden i danmark så hvorfor ikke bakke op om

det gør vi ikke fordi det vil kortslutte processen for udvalget de sidder i øjeblikket og arbejder med at se på racismeparagraffen fordele og ulemper og derfor vil

utidig indblanding lad os vente på kommissionens arbejde så kan vi

sige præcis hvad vi mener hvad vi tænker hvad vi tror og hvad vi føler men det er jo ikke helt rigtigt

straffelovens § to hundrede og seks og tres b racismeparagraffen vi har igennem de sidste år set en stigning i antallet af sager hvor man bruger straffelovens § to hundrede og seks og tres b til at komme efter bestemte ytringer i dansk folkeparti

vi at det er bekymrende at vi ser en stigning vi betragter paragraffen som en dårlig begrænsning af det frie ord hvor der jo fra tid til anden selvfølgelig kan være

verbale skudvekslinger mellem folk

til den frie debat vi så allerhelst at

uden held og det er vi naturligvis ærgerlige over nu forsøger vi os så med en ny vej for selv om vi er arge modstandere af paragraffen

kan vi jo også godt tælle antallet af mandater i det danske folketing

at der er et flertal der vil bevare den derfor forsøger vi nu

vi ønsker at man alene kan bruge paragraffen hvis der er tale om ytringer der utvetydigt opfordrer til had mod en bestemt gruppe mennesker og samtidig rummer en risiko for at forstyrre den offentlige orden orden så vi altså freder de fredelige ytringer vores forslag går derfor ud på at man sætter klare hegnspæle op

vi håber hvis forslaget vedtages at det så vil medvirke til

racismeparagraffen den her valgperiode markerer en meget stor glædelig begivenhed når det kommer til ytringsfrihed nemlig at

dengang skabte afskaffelsen af paragraffen stor debat dansk folkeparti stemte selvfølgelig for det glimrende forslag der var

afskaffe blasfemiparagraffen da vi anså den for at være forældet og høre fortiden til dengang fik vi at vide at det kunne være farligt at afskaffe paragraffen for man kunne risikere alt muligt man kunne risikere at folk lige pludselig ville benytte sig af at der var straffrihed på det her område og at man ville se en opblussen af antallet af danskere der begyndte at brænde hellige bøger af jeg tror at vi

fint nok faktisk gik det meget stille og roligt jeg tør godt sige at jeg i hvert fald ikke indtil videre er stødt på tilfælde hvor der har været massive afbrændinger af nogles hellige bøger eller alt mulig andet faktisk

det siden vi i sin tid lavede reglerne om derfor mener jeg heller ikke at man altid skal være så bekymret for

give danskerne et større ansvar

større frihed i forhold til egne ytringer jeg tror grundlæggende godt

rigtig meget selv lad ikke afskaffelsen af blasfemiparagraffen

på ytringsfrihedsfronten i den her valgperiode lad den blive den første og lad en begrænsning af

seks og tres b blive den næste vigtige markering det er vores klare opfordring tilhængerne af den nuværende paragraf som jo ikke tæller os vil jo kunne berolige sig selv med at hvis man vedtager vores forslag

vil paragraffen stadig væk findes mens modstanderne som jo absolut er os i dansk folkeparti vil kunne glæde sig over at den forhåbentlig vil

i færre sager og altså mere begrænset end den

at det var en imødekommende tale og det vil jeg gerne kvittere for ligesom jeg også gerne vil vil sige tak til fru lisbeth bech poulsen for

jeg faktisk var utrolig tjenlig for den her debat

at man afventer den kommission der er sat i gang vi vil selvfølgelig holde fast i vores forslag vi synes i al beskedenhed at det er et

og så må vi jo afvente det arbejde der er i gang tak for

den niende marts to tusind og syv

afsagt en dom i østre landsret det var en dame der stod og ventede ved et busstoppested sammen med ti andre personer

til dit perkerafkom at de skal lade være at glo

til dit perkerafkom at de skal lade være

vedkommende blev dømt for racisme

dansk folkepartis forslag kommer igennem vil den så også være ulovlig

end jeg som ikkejurist vil være i stand til men sagen er jo bare den

et udsagn jeg kan ikke have sympati for at man taler grimt til hinanden jeg kan heller ikke have sympati for det hvis nogle i i den her sal eller kollegaer taler grimt til hinanden uanset

man taler grimt om eller hvorfor man måtte gøre det spørgsmålet er bare om det skal være ulovligt at gøre det

sigter vi jo klart efter at man så siger at jo

der er en risiko for at det forstyrrer den offentlige orden hvis det

og hvis det samtidig er en utvetydig

i fremtiden hvor man bruger den her paragraf

til damen jeg spurgte om det ville være ulovligt i fremtiden det blev jeg ikke rigtig helt klog på så jeg prøver

et andet eksempel også fra to tusind og syv her er vi til en fodboldkamp på søborg stadion og der er en tilskuer

til femten personer råber citat negersvin negerbolle sorte svin efter en af spillerne vedkommende bliver dømt efter straffelovens racismeparagraf vil han også blive dømt hvis dansk folkeparti skriver

bruge den her bestemmelse til men jeg kan under ingen omstændigheder have sympati for sådan nogle udsagn men bare fordi jeg ikke har sympati for

forsøge at finde en eller anden vej til hvordan vi kan begrænse brugen af den samtidig med at vi jo respekterer at der er et flertal i folketinget som faktisk vil

når vi så taler om konkrete tilfælde som den tidligere spørger var inde på er det jo svært for mig at stå og vurdere hver enkelt konkrete tilfælde og sige

men vores forsøg her er jo

tilbage hiver det i en anden retning og siger at det her skal bruges mindre

ikke sådan mere men i mange år

en vedholdende myte at at jøder bortførte kristne

at sprede det rygte at det skete indtil for nylig

være noget der forstyrrer den offentlige orden som for eksempel det her forslag sigter efter der vil stadig væk være

jeg står ikke på den her talerstol og siger at alting skal være frit at alle begrænsninger af ytringsfriheden skal væk

rundt og sige hvad som helst og at man kan rende rundt og true folk og at så skal

som herre peter kofod indledte sin tale med

vi foreslår jamen så vil der være en del af den paragraf i dag som

kunne bruge det mere snævert end du kan i dag og det kan jo også have effekt på antallet af domme der vil opstå i

jeg kommer ikke til at stå og læse en konkret dom op fra

holdninger og faktuelle ting

holdninger og faktuelle ting kommer frem uden at det kommer til at stride mod § to og seks og tres b som vi jo netop mener er yderste stopklods

i dansk folkeparti

og nogle holdninger som ikke kommer frem i debatten

hvad det er for nogle ting vi mangler i debatten

i det øjeblik at det bliver drejet over på

man søger aktivt at forstyrre den offentlige orden

det jo ikke er ytringer der er passive meningstilkendegivelser

men jeg synes at samfundet i højere grad det er tilfældet i dag bør være i stand til at kunne acceptere holdninger som fremsættes fredeligt og hvor der ikke er noget voldeligt

herunder religiøs hovedbeklædning for elever og undervisere i folkeskolen

det er vigtigt at vi får diskuteret de massive problemer danmark oplever i disse år med parallelsamfund men lad mig alligevel starte med at slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget df begrunder forslaget med at det at bære religiøs hovedbeklædning er et privat anliggende som man udøver i sin fritid

skal være tilladt at bære religiøs hovedbeklædning hvis man er ansat eller er elev i folkeskolen lærere skal være både objektive og neutrale og df ønsker at friholde små piger fra socialt og religiøst pres desuden nævnes det at det er væsentligt at folkeskolen hviler på dansk kultur med frihed og folkestyre

og fastholder parallelsamfund og modvirker integration forslaget indebærer at det stadig skal være tilladt at bære små diskrete religiøse symboler som et kors en davidsstjerne eller en halvmåne for eksempel i hals eller ørevedhæng det er dfs opfattelse at der dog under ingen omstændigheder lokalt skal kunne gives tilladelse til at bære religiøs hovedbeklædning uanset hvilken religion

lad mig først og fremmest sige at

jeg ikke mener at små piger bør bære tørklæde eller religiøse klædedragter som barn i danmark har man ret til et frit

til hinder for at man kan deltage i idræt til svømning eller i andre aktiviteter der foregår i undervisningstiden forældre i danmark bør sikre at deres børn uhindret kan deltage i undervisningen på lige vilkår med andre elever når vi i regeringen ikke kan stemme for forslaget skyldes det bla at forslaget indebærer begrænsninger i forhold til

europæiske menneskerettighedskonvention artikel ni om religionsfrihed sådanne begrænsninger kan kun foretages hvis de følger af lov og er nødvendige i et demokratisk samfund det er kravet om proportionalitet vi her taler

nærmere opregnede hensyn

lærere og elever rejser beslutningsforslaget også spørgsmål i forhold til grundlovens § halvfjerds der forbyder diskrimination med blandt andet trosbekendelse som kriterium for så vidt angår borgerlige eller politiske rettigheder selv om forbuddet ikke direkte sigter på bestemte trosretninger omfatter forbuddet alene markante religiøse symboler såsom hovedbeklædning og det er dermed reelt alene bestemte trosretninger der berøres der er ikke peget på et sagligt hensyn som kan begrunde en sådan forskelsbehandling og derudover er det en bekymring at beslutningsforslaget i sin nuværende udformning vil kunne forhindre nuværende praksis og traditioner på skolerne det kunne være krybbespil luciaoptog

vi skal løse problemerne med parallelsamfund i danmark og det skal vi gøre uden at vi samtidig undergraver de rettigheder og den frihed vi har

at gribe til handling og det har vi gjort med regeringens udspil

folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse medansvar og pligter i et samfund med frihed og folkestyre skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed ligeværd og demokrati endnu en gang

forslaget og dermed bidrage

man kan det i forhold til den europæiske

de gør det i østrig er man også på vej med noget så jeg mener at det her

over for juridiske dommere det

indrettet på en lidt anden måde men det handler

set også om at markante religiøse symboler må man ikke bære så det her kan selvfølgelig rummes inden for konvention og grundlov og når nu vi ved det

alligevel havde lyst til at støtte forslaget fordi ministeren tilsyneladende

det er forældrenes pligt at sende deres børn af sted om morgenen med en en beklædning som gør at de

ikke uligestiller børnene og der slår det jo mig som kvinde at tørklædet gælder pigerne

vigtigt at det er et ansvar som som forældre i danmark har hvis man vælger

har man et ansvar for at sende sine børn af sted

de skal kunne dansk det skal man sørge for at de kan det er ens eget

dem af sted på en måde så de kan indgå i undervisningen på lige vilkår med andre så det mener jeg er et forældreansvar som jeg meget gerne vil

eller den pige der bærer eller ikke bærer tørklæde er ren

vil men der mener vi så i dansk folkeparti at

vi her i folketinget som minimum kunne blive enige om at det trods alt er for voldsomt

på piger i folkeskolen

høre om ministeren er enig i

små piger i hvem der er de rigtige og de forkerte

et acceptabelt syn at have i en folkeskole som blandt andet skulle hvile på

frit og uhindret både i undervisningen men jo

frikvartererne og i al den leg og glæde der foregår der man skal kunne tage med på lejrskole man skal uhindret kunne indgå i

og særlig når vi taler om små piger som ikke er myndige og ikke selv træffer

er det jo forældrenes ansvar at sikre at de kan indgå uhindret i

i at et forbud ikke løser de udfordringer

er nævnt i beslutningsforslaget måske står

jo meget enige i at vi skal bekæmpe social kontrol og at små børn ikke skal betragtes som

seksuelle objekter spørgsmålet er så bare hvordan vi når derhen hvor pigerne er er beskyttet fordi børn

alle børn i danmark skal have rum til at vokse op som selvstændige og frie personer

en globaliseret verden hvor vi har respekt for hinandens overbevisninger også når det handler om tro og religion

så enig i at elever og voksne i skolen for det er også de voksne der skal møde på deres arbejdsplads

i fællesskabet og i det at deltage i undervisningen

når jeg læser op på hvor mange motiver der er

jo ikke ret stor enighed om hvad motivet

små og mindreårige børn

tørklæde så jeg tror at vi skal fortsætte den dialog

hvordan vi undgår parallelsamfund hvor man føler at det skal skal være nødvendigt

med et tørklæde som begrænser barnet for det handler om at børnene skal frisættes til at være med og ikke at børn skal gå rundt som som stærkt religiøst engagerede personer i

en tidlig alder jeg tror så ikke at et forbud hjælper på det jeg tror at vi skal øge dialogen

vi skal også øge dialogen i skolerne hvor

vi jo har forældrebestyrelser så forældrene har også en indbyrdes forpligtelse til at tale sammen om

får alle børn med i undervisningen

at der jo også er andre beklædninger der begrænser børn i undervisningen jeg ser nogle gange nogle små piger i prinsessetøj og laksko der bestemt ikke er velegnet til

er jo også en generel snak om hvordan alle børn bliver ligestillet i det ikke at være pyntedukker ikke at være undertrykte

voksnes religiøse objekter for noget som forhindrer dem i at være ligeværdige elever indbyrdes

vi kan snakke dem til rette vi finder nok en løsning hen ad vejen det har jo ikke lade sig gøre og derfor ender man så med ti år sent at sige okay vi forbyder det inden det trods alt bliver alt for omfangsrigt

i forhold til at forbyde burka og niqab for de holdninger

nemlig at små piger ikke kan betragtes som seksualobjekter jeg formoder også man tager afstand fra det synspunkt som ligger bag

i tørklædet nemlig at man betragter dem der bærer det som rene og dem der ikke bærer det som

på linje med dansk folkeparti på de her områder

ikke hvorfor man ikke bare slår til og siger ja så vil vi selvfølgelig forbyde det i vores folkeskoler

vil sende et klart og tydeligt signal om at det er uacceptabelt at

stadig væk kunne give en halvmåne hvis man som muslimske forældre ønsker at gøre det

ikke ser hele ansigtet et tørklæde er meget mindre indgribende netop fordi der er så mange forskellige motiver til

siger at det er et frihedsbrev til kvinder at tage det

går selv mænd med med tildækkede hoveder

man kan finde det som en religiøs lov

hen så mange motiver til det og der synes jeg

motiver vi tillægger forældrene når børn kommer med tørklæde på og det er derfor jeg siger at børn skal være klædt på til

det er min holdning og dansk folkepartis holdning er

forsøg på at signalere

som tørklædet symboliserer hvis fru karen

bliver lagt ned over små piger

den konkrete forælder har eller den konkrete pige i

til at bære tørklæde jeg tror vi skal have meget mere oplysning om at det ikke er en pligt i forhold til koranen at gå med tørklæde selv i tyrkiet

fordi man betragtede det som noget i modstrid med det sekulære jeg synes bare ikke lovgivning er det rigtige svar på at sikre at piger

bliver beskyttet mod social undertrykkelse eller

mod brug af markante religiøse symboler herunder religiøs hovedbeklædning for elever og personale i folkeskolen

så vi også kan få debatten her i salen

jo egentlig tillade sig at sige at det skal være forbudt at bruge for eksempel tørklæde man siger dog også at det er

som for eksempel halskæder og øreringe jeg mener at

at begrænse og forhindre social kontrol

sikre at forældrene tager et ansvar altså at det er vejen i forhold

den sags skyld få bekæmpet social kontrol beslutningsforslaget har i bemærkningerne klar og tydelig reference til den muslimske tro og på den baggrund

række basale friheds og menneskerettigheder

i atten ni og fyrre det er vigtige demokratiske grundpiller som for eksempel religionsfrihed

en del af netop det som jeg mener

vi skal værne om det er således

rettigheder som dette forslag forsøger at gå ind og ændre på og det er netop disse rettigheder som eleverne skal forberedes til ifølge folkeskolelovens formålsparagraf og nu hvor vi er inde på det med

give eleverne kundskaber og færdigheder

og historie jeg mener jo i høj grad at rettigheder som for eksempel ytringsfrihed forsamlingsfrihed

en kultur og en historie som tilsiger at der skal være plads til alle

støder mod hensynet til offentlig sikkerhed

fundamentale rettigheder og derfor kommer venstre ikke til at

jeg synes at det er trist og bedrøveligt når jeg hører pigebørn

på elleve år betragte sig selv som fuldvoksne

at de nu bør skjule deres skønhed af den grund en skønhed som forbindes med deres seksualitet forførende udtryk og ærbarhed men en elleve årig har ikke en seksuel ærbar eller forførende skønhed hun har ikke en skønhed som skal udskammes eller gemmes

og sikker mod overgreb for sådan tænker vi ikke om børn i danmark vores samfund skal ikke acceptere at det er i orden at hun og alle andre piger seksualiseres ud fra et voksenperspektiv

er direkte tyveri af pigernes nuværende barndom og fremtidige ungdom er

folkeskolen jeg synes faktisk som også en tidligere ordfører var inde på at dialogen og for den sags skyld også forældreansvaret er noget af det man skal tage fat i så må jeg også sige at jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt uanset om man er

som forælder sikrer at ens barn kan fungere i den danske folkeskole og at

i det synspunkt at tørklædet er et direkte tyveri af pigernes nuværende barndom og fremtidige ungdom hun siger

skal acceptere at det er i orden at hun og alle piger

det jo venstres synspunkt og hvorfor i alverden vil man så acceptere det

går ind for forbud accepterer man det så siger man jo reelt at

eller for den sags skyld artikel og forholde mig

have tørklæde på i folkeskolen eller

og jøder bærer religiøse symboler som kors kalotter og davidsstjerner men for muslimer

skal tørklædet altså være forbudt det her forslag er med andre ord ren diskrimination det har intet tilfælles med lovgivningen i frankrig som jeg ellers tidligere har hørt herre martin henriksen påstå i frankrig forbyder man alle religiøse symboler inklusive kors kalotter og davidsstjerner med udgangspunkt i at landet er sekulært at stat og kirke er adskilt

man ligeledes heller ikke har religionsundervisning i folkeskolen det er ikke det som dansk folkeparti foreslår med det her forslag forslag

er i klokkeklar strid med alle danske traditioner om ligeværd

som dansk folkeparti i beslutningsforslaget ellers bryster sig af

ville beskytte som man skriver i bemærkningerne til forslaget jeg mener det er helt uacceptabelt hvis nogle unge piger tvinges til at bære tørklæde men jeg mener det er lige så uacceptabelt hvis de tvinges til at tage det af folk i danmark skal have lov til at gå med tørklæde hvis de vil det skal staten ikke bestemme

historieløsheden i den her debat altså ud over

i hvert fald selv sådan at når jeg kigger på gamle familiefotoer af min oldemor og af min mormor så kan jeg se at de har tørklæde på de har ikke været muslimer men de har bare

forskellige tider en mode som man også kan se har været i den danske folkedragt når jeg synes det er relevant at bringe op er det jo fordi moder kan komme og gå

være trist hvis dansk folkeparti lykkedes

at en mode med at putte et tørklæde rundt om hovedet som kvinde skulle være forbudt i danmark

det er klart at dansk folkeparti siger

handler om om muslimer

spørge sig selv hvad konsekvensen ville være hvis hvis det her forslag

det ville være en gave til ekstreme islamister som ville kunne påpege hykleriet i at der gælder én regel for kristne

for muslimer det ville være en gave som jeg på ingen måde mener vi fra folketingets side skal give til ekstreme islamister

skal vi stå vagt om grundlæggende danske værdier som åndsfrihed ligeværd og religionsfrihed også for de religiøse mindretal her i danmark det er en stolt dansk tradition

kristne og muslimer kan leve fredeligt og fordrageligt med hinanden side om side det skal dansk folkeparti ikke have lov at ødelægge og derfor stemmer vi i enhedslisten imod

repræsenterer tørklæde

det sig ikke sådan at hvis der er noget der er i strid med de idealer vi har herhjemme og de værdier og principper om ligeværd nemlig at vi betragter mænd og kvinder som værende lige meget værd

religionsneutralt det ville forbyde religiøs hovedbeklædning det vil så sige at jøder der bærer en kalot i folkeskolen

til hinder for at nogle forældre for eksempel giver deres barn den muslimske halvmåne i en halskæde eller en ørering eller noget i den stil med vores forslag

små diskrete religiøse symboler som et kors en davidsstjerne eller en halvmåne for eksempel i et hals eller ørevedhæng

et kors og en davidsstjerne og en halvmåne

bare den er skjult

synes ikke vi skal stå her og lovgive

det synes jeg er en stolt dansk tradition og jeg kan forstå

at herre martin henriksen påstår at tørklædet skulle være symbol på en

er den danske folkedragt

villumsen er enig i at det kvindesyn og menneskesyn der ligger bag det muslimske tørklæde er at

urene og uværdige er herre nikolaj villumsen enig i at det grundlæggende

i danmark og jeg mener at det ville være fuldstændig absurd at forbyde det og jeg køber ganske enkelt ikke herre martin henriksens påstand om

et kvindeundertrykkende syn altså nogle af de mest modige og seje og frigjorte kvinder jeg har mødt har haft tørklæde på

jeg mener helt grundlæggende at det er et godt demokratisk frihedsprincip at staten ikke skal bestemme hvad folk skal

det skal være forbudt for lærere og være forbudt for elever

som min oldemor eller min mormor

er et meget vidtgående og udansk indgreb så jeg siger ikke at det kun handler om mode som herre naser khader åbenbart har

det havde ikke noget med kvindesynet at

nogle praktiske årsager til at din oldemor bar tørklæde så jeg synes man skal passe på med ikke

at bagatellisere det og sige at

før i tiden nu er vi altså i år to tusind og atten og så kan man ikke

jeg mener at man skal holde fast i at tørklædet som symbol er kvindeundertrykkende og jeg synes det

i verden at det bliver reduceret til at

jeg synes der skal være lidt mere respekt i forhold til det ikke at jeg er tilhænger af forslaget men pas nu på ikke at bagatellisere det

helt uacceptabelt hvis staten tvinger kvinder til ikke at bære tørklæde

har vi set at der er regimer der har påtvunget sekularisme

alle der er regimer der har påtvunget tørklæde

det er stik imod det der er dansk tradition og jeg ønsker at værne om danske traditioner værne om vores frihed vores frisind

jo altså en periode på næsten ti år var jeg medejer af en virksomhed

spørgsmålet om at bære religiøs hovedbeklædning i min virksomhed

var kommet på banen dengang ville min indstilling til vores bestyrelse have været at det skulle vi ikke

det ville jeg fordi jeg jeg dengang ville have haft den opfattelse jeg også har nu som er at de ansatte i min virksomhed skulle møde vores kunder og samarbejdspartnere på en neutral måde og på en måde der ikke kunne give anledning til at en kunde kunne komme i tvivl om virksomhedens holdning til forholdet mellem mænd og kvinder eller til forholdet mellem rettroende og vantro eller komme på den tanke at vi i virksomheden opererede med en generel idé om

private virksomheder har jo i dag retten til

beklædningsreglement som det jeg her skitserer

når det gælder offentlige virksomheder

mere vidtgående forpligtelse end private virksomheder til ikke at diskriminere i den forstand som grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention definerer begrebet og det betyder jo som vi også har været inde på at det kun ville være muligt at gennemføre b otte og halvtreds hvis man samtidig afskaffede for eksempel luciaoptog krybbespil og julen i det hele taget i

for mit parti i meningsmålingerne siden folketingsvalget så

mit parti og jeg simpelt hen ikke tage

som privat virksomhedsejer ikke ville være synderlig uenig med

gælder for den offentlige sektor og som bevirker altså

at liberal alliance

jo også var fremme at nu ville vi forbyde julemanden

forhåbentlig snart ved at blive

forslaget der fremgår det jo at julen bliver reddet og at

rigtig mange danske hjem næste år

samtidig med at man slår ned på det menneske og kvindesyn som ligger bag burka og niqab

beklage nogle gange mere end min stemme til at vedtage

har jeg da sådan set ikke ændret og jeg synes

ikke at en opdeling af verden i i halal og haram

og alt hvad der ligesom er underliggende og som vi også

og undervisere i folkeskolen vi står her for at debattere

det er særligt den religiøse hovedbeklædning

som dansk folkeparti ønsker at

kan sige helt kort at alternativet er imod det her beslutningsforslag og det er vi jo fordi vi synes at folk skal have ret til at gå i det tøj de ønsker

må sige det er i visse i visse sammenhænge hvor det bliver brugt i en religiøs kontekst og og hvor meningen er at man ligesom skal skjule sin sin kvindelige identitet og sin kvindelige seksualitet men

sådan på forhånd sige at fordi der kommer en med et tørklæde

religiøst betinget eller ikke er religiøst betinget hvis ellers det her

skal have mening men det har det jo ikke og derfor

på en måde så man sikrer

er det her jo et gennemført

fra folketingets side skal til at lovgive om hvordan man skal være påklædt

et kvindeundertrykkende symbol som blev brugt til at

jeg vil gerne fastholde at det er kvindeundertrykkende at bære tørklæde at der er piger og kvinder der bærer det i dag af andre årsager ændrer ikke på at

der bliver påbudt kvinderne og det gør også ondt i mit hjerte når jeg ser en seks årig pige

man med til at at seksualisere hende

gøre ved det skal man lovgive om det helt ærligt jeg er i tvivl

men hælder på nuværende tidspunkt til at der ikke er behov for lovgivning jeg er

heller ikke tilhænger af at man forbyder alle religiøse symboler i skolerne

der er noget problem i at bære kors eller

siger hvad med burka og niqab men der handler det om at kunne se vores medborgers

til lige på nuværende tidspunkt og så frygter jeg også at hvis

lovgiver

nogle af forældrene til at sende deres piger på de muslimske skoler

vi har jo set nogle eksempler på at det

går så godt på de skoler

dansk folkepartis beslutningsforslag men

information om islam vil vedkommende

holdninger de her mennesker bruger tørklædet til at komme med nogle rabiate holdninger

de der rabiate holdninger man kan også have fuldskæg for at have dem og ikke kun

holdninger og også forskellige motiver til det så når vi nu hører om en hjemmeside der har lige nøjagtig den der meget restriktive og bombastiske holdning til tørklæder er det så ikke belejligt her i dag

at få bekræftet at der findes mange andre hjemmesider der ikke er nær så så negative og så

bombastiske og lovorienterede og religiøst orienterede er det ikke rigtigt at der findes mange hjemmesider med mange forskellige

hvis man er ansat eller elev i folkeskolen i de senere år har der været en stigende tendens til at de religiøse symboler og hensyn er blevet meget markante i det offentlige rum særlig finder

lærere og elever bærer religiøs hovedbeklædning da lærere

skal være både objektive og neutrale desuden er det dansk

ønske at friholde små piger fra det sociale eller religiøse pres som desværre findes i en del muslimske miljøer

samfundet må sige fra når forældre pådutter deres børn kulturelle eller religiøse skikke som kan skade deres skolegang og også deres integration i det danske samfund det har vi jo en del af for tiden må man desværre sige det er et problem for den enkelte og det er en stor udfordring for det danske samfund i danmark er vi traditionelt meget forstående over for forskellige kulturer og religioner

iagttager hvordan nogle herboende muslimer praktiserer deres kultur det har ofte en negativ påvirkning på deres dagligdag

og folkestyre den skal ikke understøtte eller tage særhensyn til muslimsk kultur sådanne hensyn skaber og fastholder parallelsamfund og modvirker integrationen i folkeskolens formålsparagraf står

folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder der gør dem fortrolige med dansk kultur og historie følgende fremgår ligeledes af formålsparagraffen folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed ligeværd og demokrati

at god integration indebærer et kursskifte i folkeskolen og dette forslag gør op med de mange særhensyn der tages i dag og som umuliggør at en stor del af folkeskoleeleverne netop bliver fortrolige med dansk kultur og historie

at folkeskoleelever skal mødes af lærere som bærer markante religiøse symboler det kan være en barriere for kommunikationen lærere og elever imellem

den overbevisning at lærere skal være neutrale og objektive derfor mener vi at det skal være forbudt for både lærere og elever at bære religiøs hovedbeklædning og andre markante religiøse symboler i skolen og det er ekstra vigtigt efter vores opfattelse når man taler

religiøst symbol et tørklæde rent faktisk er vi mener også at små diskrete religiøse symboler som et kors en davidsstjerne eller en halvmåne

i et hals eller ørevedhæng stadig væk skal være tilladt og så vil der være plads til at man som forældre kan give sit barn et kors eller en halvmåne på den måde kan man stadig væk vise hvilket religiøst tilhørsforhold man har men de meget markante religiøse symboler mener vi at man skal holde ude af grundskolen

i høj grad handler om det muslimske tørklæde for

tilfælde små piger hvor man deler dem op i hvem der er rene

er uværdige og det synes vi er alt for voldsomt at forlange at piger

skyld også drenge i folkeskolen skal forholde sig til

danmark hviler på et kristent fundament det afspejler sig

i grundloven og i det faktum at langt størstedelen af befolkningen benytter sig af kristne ritualer når store livsbegivenheder skal markeres derfor skal der naturligvis fortsat være mulighed for at elever og forældre kan stå ved deres kristne tro ved eksempelvis diskret at bære et kors der vil også i respekt for trosfriheden fortsat være mulighed for at ikkekristne elever og lærere kan bære mindre religiøse symboler

og derfor foreslår dansk folkeparti at fjerne de markante religiøse symboler

forbud imod tildækning i det offentlige rum hvad angår burka og niqab det agter folketinget at forbyde fordi vi ikke vil acceptere det kvinde og menneskesyn som ligger bag burka og niqab er ekstremisme i sin reneste form tørklædet er ikke lige så slemt men det er slemt nok

det her forslag rammer generelt og det her forslag kan begrundes med hensynet til ønsket om at fremme og beskytte børns rettigheder ligeværd mellem kønnene og ønsket om at vi i danmark har en folkeskole som baserer sig på dansk kultur og baserer sig på dansk

andre partier

tidspunkt håber jeg at et flertal så også

være parat til at bruge lovgivning til at gøre op med det som man finder uacceptabelt der skal vi som lovgivere

det vil også få de konsekvenser

tænker jo netop som der også var nogle af de andre ordførere der nævnte at luciaoptog og så

er noget af det som som er en tradition og som har været der i mange år i den danske folkeskole og der har man jo også religiøs påklædning

når de både har de hvide kjoler på og for den sags skyld lysene med

er lidt fjollede men det har jo

man har fundet løsninger på i det lovforslag som justitsministeriet

forbyder religiøs hovedbeklædning og andre markante religiøse symboler

sige falder ind under de her paragraffer uanset hvilken tro de så end har eller hvilken tro de ikke har så vil de jo blive ramt af det her forslag så

men det er jo indrettet på en sådan måde at det rammer bredt

bærer små og diskrete smykker som kors eller halvmåne som jo er et muslimsk symbol så vil det være i orden

danske traditioner der er kan man så sige at man tager nogle særlige hensyn

i den lovgivning nævne islam eller jødedommen eller

tildækningsforbud der kommer som vi jo godt ved primært retter sig imod burka og niqab men der beskæftiger man sig jo dybest set heller ikke med

og med de muslimske påbud om hvordan man skal gå klædt

sig gøre at opnå et politisk mål men man gør det

alt er standardiseret og bygget op af moduler og semestre og forløb og de fleste har meget stor glæde af det her system de passer ind i kasserne i hvert fald sådan nogenlunde de får deres svendebrev eller uddannelsesbevis og langt de fleste får også et arbejde og tillykke til dem

af mange forskellige årsager måske kunne deres skole ikke rumme dem og deres særlige udfordringer måske var der problemer i familien der gjorde

med i skolen måske var det bare svært at finde den rigtige vej igennem uddannelsessystemet der findes mange årsager til at knap hver tiende unge ender uden for vores normale uddannelsessystem vi kender blandt andet de her unge som elever på landets produktionsskoler andre af dem får færdiggjort deres niende eller tiende klasse på

mens atter andre får penge fra jobcenteret og deltager i aktivering som for eksempel virksomhedspraktik eller brobygning de fleste af de tilbud er sådan set ganske udmærkede men de kan være en jungle at finde rundt i for de unge mens både gymnasieelever og lærlinge har forholdsvis simple og letforståelige rammer om deres uddannelse

bliver de her unge mødt af en labyrint af forskellige tilbud ofte starter det ene forløb ikke før det andet slutter ofte bliver de unge mødt af en ny voksen endnu en kontaktperson hver eneste gang de starter på noget nyt ofte svinger de unges indtægt deres uddannelsesplan og den pædagogik de bliver mødt med det ændrer vi nu med de her fire lovforslag samler vi en række forskellige tilbud til den her målgruppe på én fælles skole den forberedende grunduddannelse som navnet antyder

det først og fremmest en skole der skal forberede de unge til at starte på en ungdomsuddannelse men det er også en skole der skal give unge kompetencer til at få en god start på livet

vi godt tilfredse med den her lovgivning vi synes der er blevet arbejdet seriøst af både folketingets partier og af regeringen og dens embedsmænd og det er på baggrund af det her meget brede politiske samarbejde og efter et forarbejde lavet af en velfungerende ekspertgruppe at vi nu kan førstebehandle de her lovforslag jeg kan umuligt nå omkring alle hjørner af den forberedende grunduddannelse i det her indlæg så jeg vil vælge at slå ned på et par enkelte områder som vi er særlig glade for kommunerne får nu pligt til at opsøge alle unge under fem og tyve som ikke er i gang med en uddannelse og tilbyde dem at få udarbejdet en uddannelsesplan vi tror særlig det vil kunne få flere beskæftigede unge til at få omlagt deres ufaglærte arbejde til praktikplads for eksempel som

også meget glade for at det nu bliver muligt at få kombineret produktionsskolernes praktiske værkstedsbaserede pædagogik med muligheden for at færdiggøre sin niende og tiende klasse i stedet for at de unge skal vælge enten produktionsskole eller

både og i op til to år

også fremhæve den styringsmodel der fremgår af lovforslagene det var vigtigt for socialdemokratiet at de kommende skoler bliver statslige så vi undgår at de unge bliver klemt i de årlige kommunale prioriteringer vi synes der er fundet en udmærket balance mellem på den ene side kommunernes ret til at visitere de unge i retning af de her skoler kombineret med en betydelig kommunal medfinansiering

meget vigtigt element i lovforslagene nemlig den lille ændring af boligstøtteloven der betyder at forældre ikke bliver

trukket i boligstøtte blot fordi børnene får et fritidsjob

en gammeldags regel der har bygget på at børnene skulle have medansvar for husholdningen det er en regel der rammer hårdest i familier med små indtægter og det er en regel der nærmest opfordrer unge til ikke at finde sig et fritidsjob jeg kan huske reglen fra min egen barndom

pia louise jensen fra brøndby strand skrev til mig for efterhånden et stykke tid siden hendes søn fik arbejde i netto og dermed steg huslejen

igennem længere tid forsøgt at få reglen ændret og det sker så nu det er meget glædeligt alt i alt er det

fremragende dag for det samarbejdende folkestyre for de unge der bliver omfattet af den forberedende grunduddannelse og for hele samfundet

vi her i folketinget så bredt kan enes om så vigtig en aftale om hvad vi gør for de udsatte unge der er i danmark næsten halvtredstusind unge under fem og tyve år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller i job vi har alle nogle rigtig gode ambitioner og intentioner på vegne af denne gruppe af unge som har afsluttet folkeskolen men som fagligt ogeller personligt mangler det sidste nøk for at kunne tage en ungdomsuddannelse eller et job men vi har desværre ikke gjort det godt nok hvis vi ser på den her gruppe unge mennesker

kan vi se at mange af dem går fra det ene tilbud til det andet

at finde sig til rette og få fodfæste på en skole eller

det er også en gruppe

lad mig give nogle eksempler der er både den autismeramte på stoffer der har været anbragt uden for hjemmet der er den introverte majken hvis forældre drikker og er på førtidspension der er tolv tals josefine der er datter af en professor men som lider af social fobi

og har det fagligt vanskeligt

når vi ser på det her område og de udfordringer der er

at sikre det bedst mulige forløb for de unge

hvor komplekst det her egentlig er og nu citerer jeg

deres potentiale den hjælp får de

i stedet bliver de mødt af et komplekst system af forberedende tilbud hvor snitfladerne

er uoverskuelige og hvor ingen står med det

det er paradoksalt at netop de unge som har mest brug for vores hjælp og støtte bliver mødt af en usammenhængende

enkelhed det er jo ikke raketvidenskab vi har alle haft gode intentioner på vegne af de unge men vi er kommet til at skabe et bureaukratisk og komplekst monster der ikke til fulde giver de unge den støtte der gør at de kan udvikle sig personligt socialt og fagligt til at kunne blive herre i eget liv med udgangspunkt i anbefalingerne fra ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har vi i månedsvis forhandlet om hvordan vi kan skabe en mere

der ikke går den lige vej ekspertgruppen anbefalede os at samle de forberedende uddannelsestilbud i

har vi fulgt skolen hedder forberedende grunduddannelse

i den mere forkortede udgave de unge unge skal fremadrettet kun gå ind af én dør det skaber tryghed for den enkelte unge der dermed ikke ender som en hoppebold der springer fra et sted til

henvender sig til unge under fem og tyve år der ikke er klar til

en ungdomsuddannelse og indeholder tre spor en almen linje en produktionslinje og en erhvervslinje men uanset linje er undervisningen praksisrettet vi i dansk folkeparti har fundet det meget vigtigt at de gode erfaringer man blandt andet har fra produktionsskolerne fortsætter i den nye

bliver grundstenen i fremtidens

den praktisk orienterede pædagogik hvor man ser på den enkelte frem for på på massen er

vi har også brug for flere

skal også give undervisning der kan kvalificere til optagelse på hf

skal skabe personlig social og faglig udvikling hos den enkelte unge men det er vigtigt at anerkende at mennesker er vidt forskellige

i forskelligt tempo en del i

vil først have brug for at udvikle sig på det personlige og sociale plan

kan få udbytte af det faglige

vil den unge blive evalueret for at sikre at den unge rykker sig i den rigtige retning og for at man løbende kan justere den plan som man har fokus på

med folketingets andre partier at kunne skrive en ny politisk målsætning om at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet derfor skal alle fem og tyve årige fremadrettet have gennemført en uddannelse være i uddannelse eller være i job

i hver kommune og omtrent

ikke lige så mobile som andre mere ressourcestærke unge de kommer ikke hvis skolen ikke ligger

derfor er det også vigtigt for os i dansk folkeparti at slå fast

kun på grund af økonomi at tænke i

har vi i dansk folkeparti holdt os for øje at de udsatte unge er meget forskellige vi

bekræftet i at mennesker ikke er ens og derfor har vi også igennem hele forhandlingsforløbet været optaget af fleksibilitet det er blandt andet lykkedes at sikre at unge godt kan blive optaget på

rundet de fem og tyve år ligesom vi har sikret at man godt kan gå på

er et maksimum dørene skal holdes åbne for de unge der kan profitere af at gå

det er rigtig godt og det er helt i tråd med dansk folkepartis ønsker men vi har i dansk folkeparti også talt for at det skal være muligt at oprette kreative værksteder

nogle unge løftes nemlig bedst ved at være kreative

kommunerne får ansvaret for at etablere en kommunal ungeindsats hvor den helhedsorienterede indsats er i fokus væk med tunnelsyn væk med silotænkning kommunen får også et ansvar for at følge op på alle unge indtil de er forankret i uddannelse eller beskæftigelse de unge der har for det sikres også en gennemgående kontaktperson det er vigtigt at de unge mærker en fast hånd i ryggen der skubber og motiverer dem i den rigtige retning de unge har brug for mennesker omkring dem der tror på dem og som anerkender dem de unge skal ikke falde ned mellem to stole der skal hele tiden være hånd i hanke med dem indtil de er forankret i uddannelse eller job

det er ikke meningen at kommunerne nu skal til at etablere en lang række beskæftigelsestilbud til målgruppen den primære vej

bliver en statslig institution

med en kommunal forankring

andet til udtryk i finansieringen hvor fem og tredive

af pengene kommer fra et statsligt taxameter og fem og tres procent kommer fra kommunens pengekasse

det giver også kommunerne et økonomisk incitament til at skabe nogle rigtig gode fgu skoler der løfter eleverne fagligt socialt og personligt men kommunerne får også et incitament til at sikre en tidlig indsats og en tidlig indsats er rigtig rigtig vigtig

skoler at eleverne rent faktisk igennem hele deres

hvert fald ikke er pengene der afgør om et ungt menneske vælger

fra til fordel for uddannelseshjælp derudover bliver det fortsat muligt at trække eleven i ydelse hvis

ledere styrker vi også den unge der skal gå

den nye uddannelse samt lærere og elever når vi i dag kan samle et helt enigt folketing bag de her fire lovforslag

at den nuværende og kommende forandringsproces er udfordrende for jer alle sammen

vigtige i er i de unges liv under den her forandringsproces undervisere ledere og så videre kan ikke undværes hver og en af jer er med til at sikre at netop christoffer

og i sidste ende er det hverken lovteksten eller os politikere der gør forskellen i forhold til om de unge kommer i uddannelse det er alle de voksne der er omkring den unge der gør forskellen det er de nære relationer der gør forskellen

så vil jeg gerne som afslutning sige at vi jo har været igennem et meget langt forløb

fgu lov

men også ude i sektoren vi gik på pause over sommerferien i dansk

synes faktisk at den pause og det at vi har givet os den tid det skulle tage har gjort at vi har fået en rigtig god aftale i hus vi har givet os tid til at gøre det her ordentligt og i dansk

rigtig glade for at vi har fået så mange ting som vi har haft som ønsker til lovgivningen igennem så det er alt i alt en rigtig rigtig dejlig dag

så der er dobbelt taletid og det kan jeg se bliver anvendt godt og vel

mine minutter men det er rigtigt at i dag er en

lovforslag som fylder rigtig meget ja jeg tror egentlig

tekniske detaljer som er i de her fire lovforslag der er nemlig rigtig mange tekniske detaljer og det er også sådan at vi har brugt rigtig rigtig mange timer sammen i forhandlingslokalet vi har stillet rigtig mange spørgsmål og fået rigtig mange svar

bør være glade og tilfredse med det vi er nået frem til jeg synes nemlig at vi er nået

vigtigt skridt for nu at hjælpe den her gruppe af unge mennesker som jo desværre kan man sige igennem mange mange år

måske er blevet skubbet rundt i systemerne

næsten halvtredstusind unge

kan man sige er blevet tabt i systemet

at de er blevet kastet fra tilbud til tilbud og endnu værre

der er mange af dem som også er faldet ned mellem to stole man

nogle af de her unge som måske

uddannelsestilbud

var ting der kunne gøres bedre jeg

som jo lavede et dygtigt og

nogle gange

jo så hurtigt her på christiansborg

til den aftale som vi står med i dag

tilbage i oktober måned sidste år

både alternativet og enhedslisten efterfølgende har tilsluttet sig aftalen

faktisk på tværs af alle partier er endt med med en utrolig betydningsfuld

og selvfølgelig har der også været steder hvor vi har været uenige og

har været svært at få enderne til at mødes

også er endt med at vi har fået en endnu bedre

kvalitet ud af det og at resultatet i sidste ende her er blevet rigtig godt

det er ikke en dagsorden som nogle partier mere end andre

kan lade sig gøre at arbejde sammen på tværs

og jeg mener det her er et vigtigt

vi førstebehandler de her fire lovforslag i dag arbejdes der hårdt lige her og nu rundtomkring i kommunerne

hvor de nye institutioner skal ligge

som jeg måske godt lige vil fremhæve her i min ordførertale som også har betydet rigtig meget for mig og for venstre

at vi får sikret en god geografisk dækning

at der bliver ansat mentorer rundtomkring i de nye institutioner som giver en konsekvent

god hånd i ryggen på de unge der også har brug for

der er mange dygtige medarbejdere rundtomkring i kommunerne

tager fat og får det her til at lykkes

at se landkortet når de forskellige institutioner er på plads og jeg glæder mig til at følge

nogle fantastiske nye institutioner

vil jeg sige at selvfølgelig stemmer venstre for

er der banet vej for et nyt uddannelsestilbud som

bedre vej til uddannelse og beskæftigelse for tusindvis af unge det er der i den grad

tidligere ordførere har allerede nævnt at vi jo altså har næsten halvtredstusind unge under fem og tyve år

dels ikke har en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i uddannelse eller i beskæftigelse

lang proces at nå frem til forslaget om etablering af den forberedende grunduddannelse jeg synes

nævnt af andre at der er grund til at fremhæve

rigtig gode arbejde der blev udført af den ekspertgruppe der blev nedsat for mere end to år siden

anbefalingerne var efter min opfattelse et rigtig godt afsæt

til den efterfølgende politiske proces

lige præcis den del synes jeg egentlig ikke der er nogen grund til at rose

når det så er sagt synes enhedslisten at det var en fornuftig aftale man var nået frem til

på linje med alternativet efterfølgende tilsluttet os aftalen

vi i det store hele synes at det er et fornuftigt grundlag der nu ligger til etablering af den nye uddannelse det er rigtig godt at der dels er lavet tre forskellige uddannelsesspor men også at der samtidig er lavet en fleksibel opbygning af uddannelsen så man tager højde for den

vi synes også at det er rigtig godt i forhold til de pædagogiske overvejelser der har været

værkstedspædagogik som vi kender så godt fra produktionsskolerne og vi har en forventning om at det i kombination med den almene voksenundervisning kan blive et rigtig godt uddannelsestilbud der ikke bare kan ruste de unge fagligt men også kan ruste de unge personligt og socialt ikke mindst det sidste synes jeg også det er vigtigt at vi lægger vægt på når det så er sagt må man vel også sige at det

de gode rammer til en uddannelse i

kommer til at virke efter hensigten der ligger

kæmpestor opgave i at få lagt de konkrete lokale rammer for uddannelsen der ligger et stort arbejde i at få etableret hele institutionsstrukturen på en sådan måde at den på den ene side er tæt

og på den anden side har den tilstrækkelige faglige bæredygtighed og der ligger et stort arbejde i at få skruet det helt konkrete indhold i uddannelsen rigtigt sammen

det er i den forbindelse også synes jeg værd at nævne her at

bliver utrolig vigtigt at de unge der har brug for særlig støtte

jeg tror det bliver utrolig vigtigt at den nye kontaktpersonordning

faktisk også kommer til at virke ikke mindst i de overgangsperioder der er mellem folkeskole og forberedende grunduddannelse og forberedende grunduddannelse og efterfølgende ungdomsuddannelse

risiko for at de unge så at sige falder ned imellem to stole eller i hvert falder ned imellem to uddannelsesforløb og der tror jeg det er rigtig vigtigt at det kommer til at fungere ligesom det er meget afgørende at vi vi ikke bare har en god

får en god vejledning og specialpædagogisk støtte til de elever der går i gang med den forberedende grunduddannelse skal den nye uddannelse

vigtig forudsætning at vi holder kommunerne fast på at den forberedende grunduddannelse bliver en hovedvej for de fleste unge der ikke umiddelbart går i gang med enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i forlængelse af grundskolen

har her for et par måneder siden

styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering havde placeret fguen allersidst i sin beskrivelse af viften af de tilbud der skulle gives til de unge heldigvis vil jeg sige og jo i fuld enighed

i hele aftalekredsen blev det hurtigt

at kommunerne faktisk prioriterer det her

at de lægger vægt på at det er hovedvejen for de unge sådan som intentionen nu så tydeligt er beskrevet i uddannelsen det er i det hele taget vigtigt at vi sikrer at uddannelsen får den bedst mulige start og det har i den forbindelse tror jeg rigtig stor betydning at vi får tilvejebragt det bedst mulige grundlag for bestyrelserne der jo kommer til at spille en helt afgørende rolle ved den lokale etablering af institutioner og skoler

har jeg en forhåbning om at vi i forbindelse med lovbehandlingen kan nå frem til enighed i aftalekredsen om nogle justeringer både i forhold til sammensætning og i forhold

hvornår de midlertidige bestyrelser skal erstattes af de varige bestyrelser jeg synes

vi har en rigtig god dialog i aftalekredsen en god dialog med ministeren så jeg har en forhåbning om at vi

hvor der kan blive brug for justeringer

at blive en endnu bedre ramme for uddannelsen

og jeg ser frem til det videre samarbejde om etablering af uddannelsen

behandler samlet nu præget af en meget meget lav grad af lastværk for

ikke mindre end fem måneder på at drøfte både de store linjer og de små detaljer i den måde hvorpå

omsat stefan hermann udvalgets anbefalinger til politisk

jeg var glad for at høre

jo faktisk den mønstergyldige politiske proces at man sætter nogle dygtige mennesker til at komme med et udspil evaluerer udspillet og får det

det var faktisk et rigtig rigtig godt udspil og og derfor glæder det mig også at der er rigtig meget tilbage af det

efter det har været forbi det politiske system der er jo nogle der siger at en

kamel er en hest der er tegnet af

det er muligvis rigtigt men her er der i hvert fald så meget lighed med stefan hermann udvalget at man bliver

glad for det resultatet er jo blevet den nye forberedende grunduddannelse som luger ud i de mange tilbud vi havde tidligere og har meget meget mere fokus

at forberede unge til enten at læse videre eller til at træde ind på arbejdsmarkedet end de tilbud vi havde før

ret omfattende og tilsammen er de selvfølgelig

meget omfattende så selv om vi har ekstra taletid

kan jeg ikke gennemgå dem i alle detaljer og det har andre ordførere også allerede gjort men det er altså virkelig en stor dag for danmark at vi har lavet den her store

er en stor dag for for uddannelsesdanmark

reparerer lidt på de ting der findes i forvejen men her laver vi noget der er helt nyt og så er det jo en stor dag for hin enkelte der ikke passer ind i de mange systemer vi har og trænger til et

igennem uddannelsessystemet for det har unge i dag men for godt halvtredstusind unge under fem og tyve år gælder der en helt anden virkelighed for de har trykket på pauseknappen enten bevidst eller ubevidst

være mange grunde til man må respektere at nogle rent faktisk har brug for en pause andre derimod kan sidde fast selv om de har ønsket om at bevæge sig videre

for eksempel ikke opfylder adgangskravene til

ikke kan overskue de mange snoede veje der indtil nu har været kendetegnende for de forberedende uddannelser

har sociale eller personlige udfordringer

andre partier også i dag har udtrykt at alle unge får et liv som de selv er herre

med uddannelse og job et liv hvor det er muligt at indgå i positive sociale fællesskaber på arbejdsmarkedet og i samfundslivet vi er derfor glade for at være

blevet inviteret med i denne aftale om den forberedende grunduddannelse som netop er et tilbud til denne gruppe

vi er glade for at vi har fået lov til at være med til

er et ambitiøst bud på hvordan vi kan hjælpe de unge mennesker på den bedst mulige måde både med kundskaber færdigheder afklaring og motivation hjælpe dem til at bevæge sig lidt videre og som jeg nævnte før til at indgå i positive sociale fællesskaber det giver selvværd og det har de brug for på den lange bane derfor skal tilvalget af uddannelse eller job gøres enklere

skal det imødekomme den store mangfoldighed som

det mener vi er en af de vigtigste pointer i det arbejde vi kommer til at lave med selve

lovforslag at vi husker på hvem vi laver det her for altså de unge så i forbindelse med det som

ordfører lige sagde inden mig

vi har lavet den aftale i dag det håber jeg virkelig af hele mit hjerte at det bliver

for der vil uden tvivl være elever der bare griber muligheden og som bare passer som fod i

og som bare skal have det sidste skub for at komme i gang men der er også en gruppe som måske kan komme til at mærke at en ny

have slebet kanterne af og i alternativet er vi opmærksomme på at det ikke må blive de mest udsatte de unge der for eksempel måske er ordblinde eller har psykiske

bliver ladt i stikken med aftalen

dem skal vi huske at holde øje med

men jeg vil også knytte en enkelt anden kommentar

til lovforslagene nemlig den der handler om at man som

elev vil miste retten til at blive optaget på grundforløb en på erhvervsuddannelserne og skal direkte på grundforløbets anden del det mener vi

se måske kan være et problem for nogle af de unge og det håber vi på vil blive ændret

i fremtiden for eleverne

på de forberedende grunduddannelser er jo netop elever som som er kendetegnet ved at have brug for tid og for den uddannelsesafklaring som grundforløbets første del kan bidrage med de har også brug for at komme godt i gang fra starten og indgå i fællesskaber med de andre elever på erhvervsskolerne så vi håber som sagt på at det vil blive muligt i fremtiden og vi vil holde øje med om det bliver et problem

derudover vil jeg nævne ligesom tidligere ordførere har nævnt

giver god mening for de unge

undersøgelse der tidligere er lavet af arbejderbevægelsens erhvervsråd har vist at længere transportafstand til ungdomsuddannelser betyder

det gælder især unge fra mindre ressourcestærke hjem de er mere følsomme over for afstanden så

alt i alt står vi her i dag med et rigtig godt tilbud til de unge

vi er glade for at være med og vi ser frem til det videre samarbejde alternativet stemmer for de fire lovforslag

det er de og der udestår også stadig væk et arbejde med at få justeret lovene helt til men det vigtige for os i

mine tanker flyve af sted og så fik jeg sådan en sætning ind i hovedet ingen alene jeg tænkte hvor pokker er det at jeg har hørt den der sætning ingen alene henne

vil gerne fortælle om hvorfor jeg kom til at tænke på den sætning ingen alene

de her fire lovforslag er at vi i fremtiden sikrer at der ikke er nogen unge der

lades alene der har været alt for mange unge der har været overladt

i et eller andet kommunalt system som de ikke har kunnet finde ud af at finde rundt i der har været alt for mange unge der har

jeg tror faktisk på at der vil være færre unge der føler sig alene hvis vi får det her implementeret på en god måde for det er ret afgørende den første grund til at jeg har det sådan

at vi laver en hundredeprocentsmålsætning at vi ikke

i det danske folkestyre at der er nogen unge

i beskæftigelse og selv om vi får den unge i beskæftigelse

vi stadig ambitioner for den unge det er vigtigt når jeg tænker over det og jo mere jeg tænker over det jo mere forkert er det egentlig at man har haft en målsætning hvor man

har sagt der er nogle unge i danmark vi ikke har nogen ambitioner for så det synes jeg er et rigtig vigtigt skridt i forbindelse med det her så får de unge bedre vilkår specialstøtte til dem der har brug for det højere skoleydelse sådan

at unge der tager en ungdomsuddannelse eller en forberedende uddannelse ligger nogenlunde på samme niveau i forhold til den støtte de kan få forsørgertillæg transporttillæg også madordninger hvis vi kan få det til at fungere på den bedste måde hvad jeg håber vi kan

rigtig godt mål at vi sørger for at de unge får et varmt måltid mad især den type unge som ofte er ude på de her skoler så har herre mattias tesfaye snakket om de her

det minder mig om dengang jeg arbejdede i hammershus bageri i herfølge og knoklede derudad

hun havde ikke mulighed for at betale de penge tilbage så de måtte trækkes over det næste år

så sikrer vi også at det miljø som de unge kommer ind i ikke er

alt for skolastisk miljø jeg ved ikke hvem der har fundet på det der ord skolastisk det sad vi og diskuterede her den anden dag om det var noget ministeren havde fundet på

herre mattias tesfaye havde fundet på eller hvem der

opfundet det der ord skolastisk nu findes det altså

de miljøer der kommer skal arve nogle af de gode miljøer som allerede eksisterer på nogle af uddannelserne i dag

og det skal selvfølgelig også afspejle sig i de nye læreplaner for uddannelserne der venter et vigtigt stykke arbejde som vi skal være opmærksomme på og når det ikke skal være så skolastisk

det fordi nogle af de unge som kommer ind på de her uddannelser tror jeg har rigtig godt af at det er et lidt anderledes undervisningsmiljø

det her med at de ikke er alene der er allerede nogle kommuner der har en kommunal

niende klasse griber fat i de unge der har brug for at man griber fat i dem og guider dem den rigtige vej det er egentlig utroligt at det har taget folketinget så mange år at blive enige om at det burde man egentlig have alle steder

allerstørste forhåbninger til og når jeg er rundtomkring i kommunerne siger jeg det her er jeres vigtigste opgave

tusind og atten for hvis man får det her til at lykkes

være rigtig mange unge der ikke længere er alene

ligger der jo muligheden for mentorordninger både kommunale mentorordninger men også mentorordninger som er i samarbejde med nogle af de der frivillige ildsjæle man allerede har i dag

er én indgang det kunne man i øvrigt efterligne i mange andre

glad for at vi fik skrevet ind jeg aner ikke hvor lang tid jeg har tilbage men jeg skal gøre det kort jeg tror

på de andre der talte derudover

det ikke er så langt der er for

ministeren jeg tror det var ved fremlæggelsen af

ved fremlæggelsen af regeringens udspil sagde

en rigtig god ambition

cykelafstand var udgangspunktet selvfølgelig at der skal være en

institution eller skole i hver kommune for ellers kan det hurtigt blive i motorcykelafstand så jeg

fru marlene harpsøe siger at hvis vi vil have de unge ind på de her uddannelser skal der ikke være alt for langt til dem så er det også vigtigt at vi

de her skoler og institutioner noget ro vi giver dem et minimum af økonomi og de kan

at de får noget tid til at arbejde sig i gang fordi vi faktisk vil de her unge og vil de her skoler og institutioner

det havde man en stor diskussion om dengang det som jeg tror vi alle sammen vil uanset om man er byrådsmedlem

sf eller hvor man er fra er at vi får nogle rigtig gode skoler og institutioner der kan tage sig af vores unge mennesker og at det der særlige engagement som har eksisteret på uddannelsesinstitutionerne i dag hvor lokalmiljøet engagerer sig i uddannelsen hvor kommunerne fortsat engagerer sig i uddannelsen

får lov at overleve med de nye institutioner og skoler vi skal have

er grundlaget for den politiske debat virkelig virkelig i orden og

tror at fru marlene harpsøe har ret i at

noterede mig

og vi gør det klart at vi har ambitioner på alle unges vegne ikke bare dem der allerede har fundet sig til rette

skal blive herre i eget hus og i stand til at tage en uddannelse og opnå varig beskæftigelse hver femte ung har syv år efter afslutningen af folkeskolen ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller opnået erhvervskompetencer tidligere har der været for mange tilbud til de unge

uoverskuelige indsatser og det kan jeg godt forstå har været svært for de unge at orientere sig i det ændrer vi nu på med aftalen her hvor vi samler nogle af de forberedende uddannelser i én forberedende grunduddannelse samtidig beder vi kommunerne om at etablere en tværgående kommunal ungeindsats hvor de unge er i centrum

blandt andet været vigtigt at hver enkelt ung nu kun får tildelt én kontaktperson

i stedet for at blive kastet rundt mellem flere personer i systemet

med den nye forberedende grunduddannelse understreger vi at alle unge har ressourcer vi giver ikke lige så mange forskellige tilbud som før men styrker muligheden for unge ved at give dem en god forberedende grunduddannelse der skal hjælpe til at flere unge får styringen over eget liv enten via en uddannelse eller via fast tilknytning til arbejdsmarkedet i dag sambehandler vi de fire lovforslag som tilsammen udgør lovgrundlaget for den forberedende grunduddannelse

modvinden er lidt ekstra strid men når jeg er med til

rykke noget og skabe bedre vilkår for flere danskere

er jeg tilfreds den trettende oktober sidste år var en særlig god dag kontoret for efter uger ja måneder med forhandlinger i både medvind og modvind kunne jeg sammen med en bred kreds af folketingets partier gå ud ad døren ved

den trettende oktober landede vi nemlig en aftale om en reform på det forberedende område en reform som vil få betydning for tusindvis af unge mennesker i danmark

reform som statsminister lars løkke rasmussen flere gange har formuleret det

er der sket et kollektivt uddannelsessvigt en gruppe af unge er blevet ramt af et betonloft af uoverskuelige tilbud og indsatser det har vi pligt til at lave om på og det gør vi nu efter et grundigt forarbejde ekspertgruppen

bedre veje til en ungdomsuddannelse afleverede i februar to tusind og sytten sine anbefalinger til regeringen regeringen kom med sit udspil til en reform den tiende maj sidste år og den trettende oktober lavede vi så efter en lang række forhandlingsmøder den politiske aftale jeg vil gerne takke alle partier i folketinget for det er stærkt at vi alle står bag aftalen om en så vigtig og betydningsfuld aftale om en reform de fire lovforslag som vi har førstebehandlet i dag er en udmøntning af denne

det er den sætter en stor tyk streg under at alle unge unge har ressourcer og

vi tror på alle unge alle unge skal have en chance og uddannelse og job er nogle af de vigtigste faktorer for om man får et godt liv hvor man kan forsørge sig selv de unge har et ansvar for deres egen fremtid og vi har som samfund et ansvar for at vise en klar

de unge som har brug for et skub og en hjælpende hånd for at selv kan tage det ansvar på sig de forberedende tilbud er til for de unge og de skal først og sidst være værdifulde for dem bringe dem tættere på at stå på egne ben og tage ansvaret for deres eget liv det har været sådan at alt for mange unge er faret vild i systemet alt for mange unge har været uddannelsesnomader uden et klart mål at bevæge sig frem imod vi har hidtil haft en jungle af forberedende tilbud og det har været svært at finde rundt i også for de unge det ændrer vi nu på for de unges skyld med aftale om bedre veje til uddannelse og job understreger vi at vi har ambitioner for hver enkelt ung vi har ryddet op i junglen af forberedende tilbud og vi er blevet enige om rammer der tilsammen skal hjælpe flere unge til at tage styringen over deres eget liv enten gennem uddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet

ret omfattende reform vi står over for formålet med de fire lovforslag er at etablere et nyt forberedende undervisningstilbud for unge under fem og tyve år og det er det vi kalder den forberedende grunduddannelse eller

at sikre en styrket kommunal ungeindsats for unge i målgruppen og at gennemføre nødvendige konsekvensændringer i lovgivningen det er et kompleks og omfattende materiale der ligger bag de fire lovforslag alt sammen for at gøre det forberedende område mere gennemskueligt og enkelt for de unge og de medarbejdere der skal vejlede undervise og hjælpe de unge jeg vil vove den påstand at denne reform af det forberedende uddannelsesområde er mere kompleks end nogen af de aftaler vi i de foregående år har lavet på uddannelsesområdet vi har siden to tusind og tretten lavet en folkeskolereform en erhvervsuddannelsesreform og en gymnasiereform og nu er turen kommet til det forberedende område hvor vi binder alle ungdomsuddannelser og indsatser for de unge sammen vi laver en helt ny uddannelse der erstatter

nuværende forberedende tilbud for de unge i målgruppen vi laver nye statslige selvejende institutioner på ryggen af de eksisterende produktionsskoler og dele af

vi beder kommunerne om at etablere en tværgående kommunal ungeindsats med den unge i centrum og vi giver kommunerne et betydeligt finansieringsansvar for

betale sig for kommunerne at gøre en ordentlig indsats så de unge bliver klar til ungdomsuddannelser og arbejdsmarked mange unge har i dag lange og afbrudte uddannelsesforløb uden tilstrækkelig progression det giver et svagt afsæt for at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og mange unge får først sent eller aldrig en kompetencegivende uddannelse hver femte ung har syv år efter afslutning af grundskolen ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller opnået erhvervskompetence

nu er tiden kommet til at øge vores ambitioner

tusind og seksten vi er enige om en fælles ambition om at alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet alle unge har en fremtid og det skal være tydeligt for de unge hvilke muligheder de har og hvilke døre de kan åbne for at komme videre det betyder at i

og tredive skal mindst halvfems procent af de fem og tyve årige have gennemført en ungdomsuddannelse og det betyder

og tredive skal andelen af unge op til fem og tyve år som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret vi skal nu i gang med at implementere en reform som vi godt kan være stolte af den vil få betydning for rigtig mange unge menneskers liv og jeg glæder mig til at følge processen med at folde det ud i hele landet

haft i salen i dag og jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

jeg foreslår at lovforslaget henvises til undervisningsudvalget og hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den nittende april to tusind og atten

gang på gang har vi i dansk folkeparti fået afsat flere midler til

kan sikre bedre ældrepleje men der er noget afgørende der truer tre ud af fire kommuner mangler lige nu kvalificeret arbejdskraft til ældreplejen der mangler social og sundhedshjælpere social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker i helsingør hvor jeg selv er fra mangler der lige nu to og tres sæt varme hænder hold da op ifølge tal fra

mangler der op imod fyrretusind flere sæt varme hænder i år to tusind og seks og tyve fyrretusind sæt varme hænder

antallet af ældre fordobles frem mod år to tusind og fyrre og dermed

der har brug for hjælp til blandt andet pleje samtidig

derudover

er der stadig alt for få der søger optagelse på en sosu uddannelse alt dette er en bombe

til at hjælpe de mennesker som har allermest brug for omsorg når de ikke længere kan klare sig selv de ældre fortjener som sagt en tryg og værdig alderdom

handling for at sikre flere varme hænder til

det er baggrunden for at vi i dansk folkeparti har valgt at indkalde undervisningsministeren og ældreministeren samt folketingets partier til denne forespørgselsdebat vi i dansk

for at møde frem her i dag så vi kan tage den meget meget vigtige debat om hvordan vi får vendt udviklingen og vi ser meget frem til ministrenes svar

at indkalde til denne forespørgselsdebat om udfordringerne med at rekruttere social

ældreminister er det vigtigt for mig at vi løbende drøfter hvordan vi sikrer at der både i dag og

til at tage sig af vores ældre medborgere det er desværre velkendt at kommunerne oplever udfordringer med at rekruttere

det er udfordringer som jeg tager meget alvorligt inden jeg går mere ned i udfordringerne

som vi har i ældreplejen det er mennesker som hver dag yder en stor indsats for at skabe en hverdag med nærvær ansvarlighed og respekt for vore ældre borgere

og i mine øjne er medarbejderne vores guld sådan har i dag og sådan har

for mig at vi herinde fra christiansborgs side skaber de rette rammer

at uddanne sig og arbejde inden for området men vi må erkende at der er udfordringer med at tiltrække personale i ældreplejen i kommunerne kl og foa har i starten af januar i år offentliggjort en fælles rapport

rekrutteringsudfordringerne på social og sundhedsområdet i kommunerne rapporten underbygger de tal vi har set tidligere og viser at der er mangel på sosu assistenter i ældreplejen

rapporten ser også på udviklingen over tid i antallet af elever på sosu uddannelserne

rapporten viser at der er mange medarbejdere på deltid

og væsentlig højere end for den samlede gruppe kommunalt ansatte

beskæftigelsesministeriet foretager også en løbende overvågning af rekrutteringssituationen i ældreplejen og de oplyser at der i anden halvdel af to tusind og sytten er omfattende mangel på sosu assistenter og sygeplejersker mens der ikke er rekrutteringsudfordringer i forhold til sosu hjælperne dette stemmer

med at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i juni to tusind og sytten publicerede en analyse der viser at sosu assistent er et af de fag hvor det er sværest at rekruttere nye medarbejdere som jeg også sagde her i salen i januar ved besvarelse af § tyve spørgsmålet fra fru marlene harpsøe mener jeg at vi på baggrund af tallene fra beskæftigelsesministeriet og foa og kl har et solidt vidensgrundlag at diskutere ud fra

at vi ikke skal blive klogere undervisningsministeren og jeg vil derfor tage initiativ til at iværksætte en kortlægning af kommuner og regioners problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet jeg mener at rekrutteringsudfordringerne skal adresseres med en række forskellige tiltag og på mange områder er vi allerede godt i gang for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø har regeringen senest

sammen med dansk folkeparti prioriteret fem hundrede million kroner årligt til bedre bemanding i ældreplejen midlerne skal blandt andet sikre bedre bemanding i ældreplejen og i videst muligt omfang give de medarbejdere som allerede arbejder i ældreplejen mulighed

deres arbejdstid med årets finanslovsaftale blev der også afsat halvfjerds million kroner fra to tusind og atten til to tusind og en og tyve til at styrke kommunernes arbejde med at reducere sygefraværet pengene udmøntes gennem en pulje og kommunerne søger finansiering til strategier der skal nedbringe sygefraværet arbejdet

opsamle viden om konkrete indsatser der virker og senere udbrede denne viden til hele området puljen er

søge om midler til at nedbringe sygefraværet i ældreplejen for mig er sygefraværet en af de største udfordringer i ældreplejen blandt andet fordi udgifterne til vikarer stiger og fordi de andre medarbejdere skal løbe stærkere jeg ser derfor frem til at følge kommunernes arbejde

stolt over at være en del af en regering som med de seneste finanslove har prioriteret ældreområdet højt sammen med dansk folkeparti

ekstra økonomi og en systematisk indsats for at nedbringe sygefraværet

at vi som politikere er med til at tale ældreplejen

løser ude i ældreplejen for medarbejderne i ældreplejen er enormt dygtige det er blandt andet derfor at vi med den nationale demenshandlingsplan har indført årets demenspris prisen hylder og påskønner de mange fantastiske medarbejdere der hver

knokler for at gøre en forskel sidste års demenspris gik til pia johnsen nielsen fra pleje og demenscenter klarahus i københavn fordi hun er med til at gøre livet lidt nemmere for mennesker med demens og deres nære hver eneste dag til maj skal vi uddele demensprisen for to tusind

hylde en af de mange medarbejdere som hver dag gør en stor forskel for vore ældre medborgere

vil undervisningsministeren og jeg tage initiativ til at iværksætte en kortlægning af kommuner og regioners problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet vi vil med afsæt i en kortlægning indkalde folketingets partier til en drøftelse af problemstillingen så ældre borgere sikres et værdigt og trygt liv med den hjælp og støtte de hver især har behov for i disse overenskomstforhandlingstider bør vi også huske på

gennem kollektive overenskomster og det skal vi naturligvis respektere fra regeringen og

jeg har også noteret mig at kl har foreslået en rekrutteringspulje på en halv milliard kroner til sosu medarbejdere og sygeplejersker

nu vil jeg så give ordet videre til

nemlig hvordan vi sikrer velfærden i fremtiden for de svageste og de ældre i vores samfund her spiller dygtige sosu assistenter og sosu hjælpere en meget vigtig rolle og som undervisningsminister vil jeg her koncentrere mig om hvordan vi kan sikre nok veluddannede sosu medarbejdere til at varetage arbejdet med den nære velfærd i fremtiden social og sundhedsuddannelserne er vigtige for samfundet de bidrager til at løfte en meget vigtig opgave inden for sundheds

sytten har oprettet to selvstændige uddannelser til henholdsvis sosu hjælper og sosu assistent denne opdeling matcher den udvikling der er sket inden for sundhedssektoren med accelererede patientforløb på hospitalerne og ændret opgavefordeling mellem hospitaler og kommuner det er desværre endnu for tidligt at evaluere de to uddannelser men ministeriet og arbejdsmarkedets parter følger udviklingen tæt for at sikre at uddannelserne lever op til forventningerne det er uhyre vigtigt at vores uddannelser har en høj kvalitet

et meget vigtigt mål med erhvervsuddannelsesreformen at hæve kvaliteten i uddannelserne særlig på sosu

resultaterne af de høje ambitioner inden reformen vurderede kun otte og halvtreds procent af lærerne på hovedområdet omsorg sundhed og pædagogik at over halvdelen af eleverne havde de nødvendige boglige forudsætninger efter reformen er dette tal steget til en og firs procent af lærerne det er en markant udvikling og det er en positiv udvikling en praktikplads er et absolut

regeringen indgik i august to tusind og seksten en to årig aftale med kl danske regioner foa og lo en aftale der forpligter arbejdsgiverne til at stille minimum fire tusind syv hundrede praktikpladser til rådighed for sosu assistenteleverne

sosu hjælpereleverne hjælpereleverne om året sidste år nåede kommunerne og

minimumsniveauet på sosu assistentuddannelsen på sosu hjælperuddannelsen ser det ikke helt så godt ud her nåede elevtilgangen ikke minimumsniveauet for praktikpladser vi skal her i foråret i to tusind og atten i gang med at forhandle en ny aftale om antallet af praktikpladser på området en aftale som skal afspejle efterspørgslen på arbejdskraft forhandlingerne afventer lige nu indgåelse af ny overenskomst vi har set et fald

en af årsagerne til det er de skærpede adgangskrav

skyldes at grundforløbets anden del blev obligatorisk for stort set alle elever det handler formodentlig også om privatøkonomi for en stor gruppe af eleverne der er mange

der uddanner sig inden for sosu området nogle af disse elever har måske allerede stiftet familie og det vil have en betydning for dem om de skal på

i forhold til det

derfor glæder det mig meget at nogle kommuner er begyndt at ansætte eleverne fra begyndelsen af grundforløbet og jeg håber at flere kommuner vil bruge muligheden i deres rekruttering af elever men vi skal også have de helt unge elever med det skal være attraktivt for dem at søge ind på uddannelsespladserne og vi skal være bedre til at fortælle de unge at en sosu uddannelse er en god uddannelsesvej til både praktik og job det vil være helt oplagt at gøre sosu uddannelserne til fordelsuddannelser jeg har derfor opfordret kl og danske regioner til at tage kontakt til ministeriet så vi kan drøfte muligheden for at udpege uddannelserne til fordelsuddannelser enten allerede i to tusind og atten

nitten jeg forventer at kl og danske regioner vender tilbage efter afslutningen af de igangværende overenskomstforhandlinger søgningskurven er også knækket så det nu er nitten

procent af eleverne i niende og tiende klasse der søger en erhvervsuddannelse men det er ikke godt nok

en større kulturændring at udfordre de unge i deres uddannelsesvalg så de søger mod erhvervsuddannelserne

ikke per automatik vælger en gymnasial uddannelse regeringen har sammen med aftalekredsen allerede igangsat justeringer af reformen og nye initiativer nogle initiativer

har allerede vist gode takter og vi har resultaterne fra de øvrige til gode jeg har for eksempel indgået en aftale med df om en ny praksisfaglig dimension af uddannelsesparathedsvurderingen og det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning det vil nemlig skabe en større opmærksomhed

elevernes praksisfaglige kundskaber også i forhold til sosu uddannelserne endelig har vi sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om at udvikle særligt målrettede amu forløb de skal dels give et fagligt løft til ufaglærte på sosu området så de på sigt kan blive sosu hjælpere dels give erfarne sosu hjælpere et fagligt løft med henblik på at blive sosu assistenter

er vigtigt derfor har vi også i regeringen et målrettet fokus på det gode og attraktive uddannelser er til gavn for alle både borgerne og de elever der går på uddannelserne

til de ældre stod der i en af overskrifterne da vi i dansk folkeparti indgik en finanslovsaftale

milliard kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden to tusind og atten til

andet til bedre bemanding på plejehjemmene mere frit valg så ældre selv kan vælge madordninger og mere fokus på at sikre en værdig død

for de ældre fortjener

mangler vi hænder på det her område ifølge en undersøgelse fra fra foa og kl

op mod fyrretusind social og sundhedsansatte i to tusind og seks og tyve fyrretusind

det er en bombe under vores ældrepleje og det er vi simpelt hen nødt til at gøre rigtig meget ved vi

det er et utrolig vigtigt fag at kunne tage sig af de mennesker som har allermest brug for hjælp i en situation hvor de

har mulighed for at klare sig

vi hører blandt andet om et højt

ældreministeren også var inde på vi hører om medarbejdere der løber rundt og stiller deres egen fritid til rådighed for at kunne klare det daglige arbejde

vi hører om ansatte som har ruter de skal ud på det vil sige at de skal

til et andet for hjælpe

skal du altså være hos fru fru nielsen klokken tretten halvtreds det giver jo mening

vi skal sikre et bedre arbejdsmiljø og vi

sikre bedre arbejdsforhold for de ansatte

noget af det vi også hører som værende et problem er at man som sosu hjælper og assistent fratages

kompetencer

besøg af nogle sosu assistenter

rigtig vigtigt at huske på

er netop den der faglige stolthed der gør at man har lyst til at

vi ser

der rigtig gerne vil ansætte social og sundhedsassistentelever men de kan bare ikke lige få lov til at gøre den der elevtid færdig fordi de mangler de de obligatoriske tre måneder på en somatisk afdeling

være en lungemedicinsk afdeling på et sygehus og fordi regionerne

kan så høre at det i dag er lykkedes at at få ældreministeren til at sige

jeg nu på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre enhedslisten liberal alliance alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at der er aktuelle rekrutteringsudfordringer for social og sundhedspersonale i kommunerne det fremgår af kl og foa’s rapport herom fra december to tusind og sytten at tre og halvfjerds procent af kommunerne rapporterer om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for ældreområdet

ni og fyrre procent rapporterer om mangel eller stor mangel på arbejdskraft inden for sundhedsområdet folketinget fremfører at der mangler konkrete initiativer fra regeringen og forventer at regeringen iværksætter en kortlægning af kommuner og regioners problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft herunder en vurdering af hvordan social og sundhedsuddannelserne kan rekruttere flere elever folketinget forventer endvidere at regeringen indkalder folketingets partier til en drøftelse af hvordan vi vender udviklingen så ældre borgere sikres et værdigt og trygt liv med den hjælp og støtte

jeg noterede mig at ordføreren undervejs nævnte den manglende praktik i somatikken som en årsag til at det kan være vanskeligt at få uddannet social og sundhedsassistenter nok

somatikken og psykiatrien som også har givet store problemer i forhold til at

vedholdende problem i al den tid uddannelsen har eksisteret men er ordføreren enig i at både somatikken og psykiatrien er vigtige praktikområder for en social og sundhedsassistent hvis man

det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen og tænker ordføreren også at det kunne være relevant måske at involvere sundhedsministeren

rigtig vigtige i forhold til at sikre at vi får

social og sundhedsassistenter derfor

er det også relevant at sundhedsministeren inddrages i det arbejde og den kortlægning der skal være og jeg forventer selvfølgelig også at det er noget

regeringen vil sikre vi skriver jo også i vores vores forslag til vedtagelse at det er regeringen der skal lave den her kortlægning så jeg jeg forventer at man inddrager de relevante ministre og sundhedsministeren er også relevant

grad tak til dansk folkeparti for at have indkaldt til forespørgslen her

ligesom i dansk folkeparti længe været bekymret over den tendens vi ser meget meget klart hvor kommunerne får sværere og sværere ved at rekruttere social og sundhedspersonale undersøgelsen

viser at tre og halvfjerds procent af kommunerne har problemer med at rekruttere uddannet personale og samtidig

sosu uddannelserne faldet massivt den seneste tid derfor er

i høj grad i den kommunale ældrepleje hvor hovedparten af medarbejderne er sosu hjælpere og sosu assistenter

løst hvis vi skal sikre at der er uddannet personale nok og en god og værdig ældrepleje

at det er attraktivt at arbejde i den kommunale ældrepleje ja altså faktisk jo gerne i hele den offentlige sektor mange der arbejder i ældreplejen er glade for deres arbejde de står op hver eneste dag går på arbejde og gør en kæmpe forskel for andre mennesker de er glade for deres job

passer det med stolthed men sådan er det jo desværre ikke

for mange der oplever en anden virkelighed hvor der bliver løbet stærkt og også de føler sig presset og tallene taler deres eget triste sprog

seks ud af ti af de ansatte på plejehjemmene oplever at normeringerne er blevet dårligere senest har vi jo set undersøgelser der viser at der er kommuner hvor der kun er én nattevagt til fire og tyve

alvorligt overvejer at sige deres job op på grund af forholdene

at de ældre på landets plejehjem og i ældreplejen takket være dansk folkeparti kan se frem til at der fremover bliver mere personale som følge af det løft på fem hundrede million kroner årligt til bedre normeringer på plejehjemmene som blev aftalt i finansloven for i år et forslag vi i øvrigt også selv har stillet og det bliver det

for at bære det ind til forhandlingsbordet og bære det igennem med regeringen men vi må nok sige samtidig at de penge jo kun lapper huller siden folketingsvalget i og femten hvor lars løkke rasmussen blev statsminister er der ifølge tal fra finansministeriet blevet to tusind tre hundrede færre til at tage sig af de ældre alt imens er antallet af ældre steget og derfor siger vi også meget klart fra socialdemokratiets side at når vi bliver flere ældre

skal pengene følge med de offentlige budgetter skal følge det der hedder det demografiske træk så vi kan sikre velfærden

sosu assistenter som videreuddanner sig til sygeplejerske og dermed uddanner sig ud af deres fag vi har endda veletablerede merituddannelser til formålet og det

men vi skal at der er gode karriereveje og gode muligheder for opkvalificering og efteruddannelse så man som sosu medarbejder ikke ser sig nødsaget til at uddanne sig

dygtiggøre sig og have mere fagligt ansvar

kommunerne et stort ansvar at løfte det samme gælder når vi taler om sosu medarbejdernes arbejdstid rigtig mange sosu medarbejdere arbejder på deltid ikke fordi de ikke ønsker

fuld tid men fordi de ikke kan få lov til det der er altså også et stort potentiale i forhold til

få flere sosu timer hvis flere sosu medarbejdere

kommunalt selvstyre i danmark og derfor er det jo op til kommunerne selv at bestemme om de stillinger de slår op skal

og hvor små de deltidsstillinger så i øvrigt skal være men vi mener godt at vi fra christiansborgs side kan komme med en stor opfordring til kommunerne om at se på den mulighed og eventuelt lade sig inspirere af københavns kommune hvor man har forsøg med at medarbejderne selv kan bestemme deres ugentlige arbejdstid

sosu hjælper eller sosu assistent

jeg har ikke de nyeste tal men men det er det er voldsomme tal

jeg har set tilbage fra februar når man vælger sin uddannelse ser

er for nogle arbejdsforhold man efterfølgende kommer til at arbejde under

er en stor del af opgaven her jo også at vi kommer i mål med at skabe bedre arbejdsforhold i ældreplejen så det bliver mere attraktivt at arbejde der

attraktivt at tage en sosu uddannelse ved at

at spare på erhvervsuddannelserne og dermed på sosu skolerne

skal lederne på sosu skolerne ud at finde besparelser på omkring en hundrede og fyrre million kroner

det har jeg drøftet med sosu skoleledere at man må ud at fyre lærere det fører til mindre undervisningstid og dermed til ringere uddannelser det siger sig selv at

den helt rigtige medicin at give hvis man gerne flere unge til at søge ind og derfor vil vi i

droppe besparelserne på erhvervsskolerne

som ministrene også var inde på det gælder både på sosu skolerne og på de andre erhvervsuddannelser og her er jeg ikke ekspert men har stor tiltro til at når vi får den redegørelse og undersøgelse vi får fra regeringen så vil der også være

tage fat for at sikre en bedre rekruttering og en bedre fastholdelse af social og sundhedsmedarbejdere det er bare et spørgsmål om politisk vilje og derfor

regeringen siger de vil indkalde til eftersom folketinget har syntes at det var en god idé og jeg kan forstå på ældreministeren

kan komme i gang med at smøge ærmerne op hellere før end siden

befolkningstilvæksten med flere ældre og flere plejekrævende og det er så konkrete som

en ajourføring af den økonomiske ramme

regering har sagt de synes der skal være på nul

der skal til af vækst i de offentlige budgetter for

om det så hedder ajourføring eller eller hvad det er herre henrik dahl

ikke kunne sige men det er i hvert fald penge der er til at tage at føle på både først og sidst

seks og firs procent arbejder på deltid så sagde ordføreren at de

på fuld tid eller flere timer

til at uddybe hvad er baggrunden for at de ikke kan få lov til

jeg bliver selv til stadighed rystet hører hvor få timer man efterhånden i nogle kommuner fastansætter folk jeg jeg tror det værste eksempel jeg er stødt på var da jeg var i esbjerg og holde møde med foa afdelingen der hvor de havde en konkret sag

med et medlem som kunne blive fastansat syv timer om ugen og så kunne vedkommende ellers komme med hatten i hånden og bede om

er med på at syv timer er rigtig grelt

det her ville vi se at deltidsansættelserne ikke bare bliver flere

er jo et stort problem for den enkelte men det betyder altså

personale i kommunerne og man har ansat dem på deltid

timeantallet hvilket også vil sige at man kunne reducere noget af manglen

det er fordi kommunerne ikke vil give flere timer

jeg ser da frem til at det eventuelt også kan komme med i kortlægningen så vi kan

andre steder er argumentationen simpelt hen også at det er for hårdt at arbejde fuldtid inden for det fag

det siger jo altså noget at man kan finde på at bruge den begrundelse der er ikke mange andre brancher hvor man ville bruge den begrundelse om hvorfor folk ikke kunne være på fuld tid uden

alle lamper ville blinke i forhold til hvad det er for et arbejdsmiljø man lader folk arbejde

at regeringen tager det med i deres kortlægning

er for argumenter mod fuldtid det

min kollega fru karina adsbøls spørgsmål

egentlig helt udelukkes at der også er nogle sosu ansatte som rent faktisk af egen fri vilje arbejder

at supplere med et vikariat

mere fleksibilitet i forhold til planlægning af

have mange faste timer men kunne skrue op og ned når der var behov for det det tror jeg bare er et fåtal af dem der er på deltid og jeg er sikker på at vi også kan få tal

have flere timer måske ikke helt op til fuld tid men der er også meget stor forskel på om du er på en tyve timers deltid eller en tredive timers deltid i forhold til både hvad du har af

meget at vi i dag får lejlighed til

der efterspørges rigtig mange steder i vores samfund i de her år det

mangel på arbejdskraft og kvalificeret arbejdskraft

en af vores samfunds største udfordringer

vores sundhedsvæsen der er mangel på social og sundhedspersonale i landets kommuner

gerne understrege at det er en problemstilling som vi i venstre tager

at vi kan skaffe de rette kompetencer i vores ældrepleje

vores sociale indsatser rundtomkring i landet

på det sociale område vores regering har allerede sat gang i

en del initiativer

med finansloven for to tusind og atten afsat fem hundrede million kroner om året til bedre bemanding i ældreplejen

vi har tilmed afsat halvfjerds million kroner

nedbringe sygefraværet i ældreplejen men vi har ikke kun afsat ekstra ressourcer vi har også sat en enorm fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelserne vores regering arbejder helt på at gøre det mere attraktivt for unge mennesker

tværtimod der er ikke noget der er finere end

set rigtig rigtig mange unge mennesker vælge denne almene gymnasievej og der har vi

få talt erhvervsuddannelserne op vores regering er ikke færdig med at se på

kan gøre det endnu mere attraktivt at tage for eksempel en sosu uddannelse

man blandt andet i dialog med kl og danske regioner om mulighederne for at gøre sosu uddannelserne

og dermed være med til at forbedre praktikmulighederne for fremtidens sosuer

vores arbejde for at rekruttere social og

vi skal fortsætte derfor glæder det mig også at

hilse fra de konservative og sige at de

lige bemærke at det er fint at have fokus på at der skal flere ressourcer til men der

altså det at gøre social og sundhedsuddannelserne til fordelsuddannelse er der så også overvejelser om at tænke voksenelever ind igen og også en egentlig

det er jo et faktum at på det tidspunkt

alle de voksne ansøgere fordi mange synes at det er uoverskueligt med et grundforløb på

er der overvejelser i forhold til den problemstilling

måde skal gives nogle bedre muligheder i forhold til også at få flere

må vi tage snakken om om det eventuelt også skal ændres

vi kan stå sammen om at der skal ske en kortlægning nu og at vi skrider til handling så tak for det

jo faktisk allerede på nogle områder ved at handle

har jo i folkeskoleforligskredsen

forhandlinger omkring nogle udskolingsinitiativer det går lidt

set meget enige venstre og dansk folkeparti om

så hvad er vurderingen fra

erhvervsuddannelserne vi hører jo næsten hver eneste uge

vi har jo netop behandlet fire lovforslag

tidligere hvor vi brugte rigtig lang tid på det og jeg må sige at

grunduddannelse så er det jo muligt for for den nye

rette sig mod erhvervsuddannelserne

sosu og det offentlige arbejdsmarked der efterspørger arbejdskraft hvad tænker fru anni matthiesen om muligheden for at så mange som muligt af de her forskellige fgu skoler opretter deciderede sosu forløb altså sosu værksteder hvis man kan kalde dem det i den nye

gode muligheder for de her unge mennesker og jeg vil ikke afvise at der sagtens kan være

som er oplagte altså hvor man netop har fokus på

sundhed og dermed måske også

passe på at man ikke gør det for smalt altså jeg tror det er vigtigt at man ikke bare kalder det for en sosu linje eller en sosu vej

men sundhedsvejen og dermed måske også sosu sosu vejen synes jeg faktisk

ser jo faktisk eksempler på mange som

sundhedsfaglig uddannelse sygeplejersker og andre mennesker og

den holdning at kommunerne så vidt muligt ikke skulle

jo sygeplejersker eller assistenter eller noget lignende som faktisk godt kunne sluses ind i systemet så hvordan ser ordføreren

muligheden for at man kunne få kommunerne til at få dem

kommer vi til at mangle rigtig mange ekstra hænder på det her område derfor

vil jeg ikke lukke nogen døre på forhånd nu synes jeg

hvordan det kommer til at se ud og så må vi jo sætte os sammen

der viser hvad omprioriteringsbidraget betyder på de enkelte skoler jeg var lidt omkring det i min tale og der

man for eksempel på sosu sjælland som ligger i ringsted skal skal spare

at det betyder noget for den kvalitet uddannelserne

at lave besparelser kan man sige både på kulturinstitutioner

man mente også godt at der måske var nogle muligheder

skyld lave nogle effektiviseringer

med nogle penge som man jo så kunne prioritere

kunne lave kræftpakker

af den uddannelse de unge kan få når der skal ud og fyres

jeg tror faktisk at

mulighed man har på skolerne for at bekæmpe frafaldet èn ting er hvor mange der søger hvor mange der kommer ind og

mange der falder fra vil venstres ordfører være med til at

er af værktøjer til at bekæmpe frafaldet på sosu skolerne og

økonomiske besparelser år for år

på sosu området alene løber op i en hundrede og fyrre million

at hvis vi havde et pengetræ i baghaven så

man også nødt til at finde pengene et sted

ikke afvise at det er noget man kan diskutere jeg

bekendt med altså hvad er det helt nøjagtig man

så det er måske mere oplagt at spørge ministeren

i praktik anerkender venstres ordfører at vi

siger at at sosu assistenteleverne

i et regionstilbud og samtidig i kommunen

regionerne ikke har noget incitament til at få uddannet alle dem som de faktisk skal bruge ude i kommunerne

kommunerne faktisk kan få de assistenter

i den anden ende ende selv om regionerne virker som

sikre at der jo efterfølgende også er uddannet personale

at håndtere netop de opgaver der er

banke lidt i bordet og sige at nu skal de påtage

kræver at man kommer forbi en region som i mindre grad har brug for social og sundhedsassistenter hvor langt er man

ind på det regionale selvstyre om jeg så må sige og tvinge dem til at bidrage

at sikre at der uddannes tilstrækkeligt med social og sundhedsassistenter som i virkeligheden skal arbejde i kommunerne når de er færdige er man villig til at tage fat her

pengetræer men der er politik og sådan en fører regeringen også

siden regeringen trådte til konsekvent har indført en række skatterabatter som i meget høj grad er kommet de rigeste til gode man har for eksempel nedsat arveafgiften for milliardær og millionærarvinger til familieejede virksomheder man har gjort luksusbiler billigere og man har gjort andre ting som som koster penge og som entydigt er kommet de rigeste til

findes ikke så kunne man måske føre en anden politik hvor man i stedet for at klatte pengene væk på den slags skatterabatter brugte dem til for eksempel øget velfærd i kommunerne

mennesker at have et ønske om

give skattelettelser til de rigeste så var det sådan under den tidligere røde regering at man opnåede

skattelettelser til de velbjærgede jeg tør ikke sige om

det der stod i den avis jeg læste

er korrekt men jeg jeg tænker bare at det måske

er måske især netop dem med de små indkomster som har nydt godt

det som ordføreren henviser til er en artikel i jyllands posten som viser at den skatteaftale som den nuværende regering står bag er

smule mindre skæv end den som blev lavet i to tusind og tolv det skal dog siges til socialdemokratiets

end den skatteaftale som blev vedtaget i to

men er det ikke rigtigt at

bruge pengene på skatterabatter til de rigeste man kunne

gode sundhedssystemer

og skattelettelser som for den sags skyld også kan komme

så er det netop herre rune lund

forespørgerne for at tage initiativ til debatten man må helt enkelt konstatere at det er en trussel mod vores ældrepleje og sundhedssektor at vi har så stor mangel på sosu assistenter og at vi kan se en fremtid hvor manglen på faguddannet personale inden for social og sundhedsfagene vil tage til hvis vi ikke gør

skal vi gøre noget og derfor er debatten i dag utrolig relevant det handler både om at uddanne flere og tiltrække flere til et vigtigt og spændende fag og det handler også om at fastholde de medarbejdere som vi har

derfor er det helt på sin plads at både uddannelsesministeren og ældreministeren deltager i dag og som det også er fremgået af debatten

det såmænd også have været relevant med sundhedsministerens tilstedeværelse i dag for desværre er antallet af elever inden for sosu uddannelserne faldet de sidste fire år erhvervsuddannelsesreformen er jo desværre en af årsagerne fra maj to tusind og femten til maj to tusind og seksten er antallet af elever med en uddannelsesaftale eller en praktikplads på sosu området faldet fra attentusinde

niogfyrre til fjortentusinde og ottehundrede og fireogfyrre hvilket svarer til et fald på nitten

at der ikke er praktikpladser men at antallet af ansøgere er faldet drastisk

sagt i forbindelse med reformen at et karakterkrav skulle højne anerkendelsen og få flere til at søge men vi kan bare konstatere at det ikke har virket tværtimod ser det ud til at være en stor del af problemet vi står med nu nemlig stor mangel på sosu hjælpere og sosu assistenter fra enhedslistens side ønsker vi derfor at fjerne karakterkravet igen det er også vigtigt at forbedre løn og arbejdsvilkår i ældreplejen social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter er stolte af deres fag og med god grund de udfører livsvigtigt arbejde i hjemmeplejen på plejehjem og på sygehuse men deres vigtige arbejde modsvares ikke tilsvarende af anerkendelse hverken i form af rimelige arbejdsvilkår for at udføre arbejdet eller i form af en ordentlig løn i dag er det medarbejderne i social og sundhedsfagene som betaler en stor del af prisen for at velfærden bliver

et opskruet tempo og et opslidende arbejdsmiljø mange føler sig nødsaget til at arbejde deltid for at kunne holde til jobbet og det koster i både løn og pension nogle møder ind før arbejdstiden starter eller de går senere end de bliver betalt for

at få enderne til at mødes og når de modtager deres lønseddel

de konstatere at de hører til blandt de lønmodtagere som får den laveste løn der skal simpelt hen mere anerkendelse til og det skal afspejle sig i bedre løn og bedre arbejdsvilkår

vi ved også at der er mange sosuer som arbejder på deltid også selv om

ønsker at arbejde på fuld tid og det burde jo være ganske enkelt at give ret til fuld tid for de

forudsætter det et arbejdsmiljø som er forsvarligt en hovedforklaring på at mange arbejder deltid er jo nemlig at arbejdet er for hårdt det er ikke i orden

at medarbejderne betaler for det dårlige arbejdsmiljø med en deltidsløn og dermed også en deltidspension i enhedslisten har vi for mange måneder siden foreslået at bekæmpe uligeløn mellem mænd og kvinder ved at afsætte fem milliard kroner i en særlig ligelønspulje

at hæve den tredjedel af de offentligt ansatte der har den laveste løn vil det omfatte godt tohundrede

ansatte fortrinsvis kvinder og det vil give cirka enogtyvetusind kroner mere i løn om året før skat hvis man er fuldtidsansat der er behov for at ansætte markant flere for at sikre en forsvarlig velfærd og et forsvarligt arbejdsmiljø men det hænger jo sammen med spørgsmålet om rekruttering

vil arbejdsvilkårene blive ringere og dermed vil rekrutteringen også blive vanskeligere det kan blive til den berømte onde cirkel og derfor er det centralt

støtter vi fra enhedslistens side også det forslag til vedtagelse der er fremsat så

en risiko for at

på daværende tidspunkt at have været startet på uddannelsen med en opfyldelse

der gælder i dag

have kunnet gennemføre en erhvervsuddannelse på det tidspunkt hvis det karakterkrav

der gælder i dag havde været gældende på daværende tidspunkt så for mig at se og for enhedslisten at se er der ingen tvivl om at det at

har bidraget til at højne uddannelsen som argumentet ellers

bidraget til at at der er færre der kommer ind og dermed også færre der bliver uddannet i sidste ende nogle elever

først ind på en uddannelse og og så der komme i gang med nogle af de ting som man

også rigtigt men for nogle

på en uddannelse efter folkeskolen hvor der ikke gælder et karakterkrav som der gør

og tage en uddannelse efter folkeskolen faktisk der har man jo faktisk lavet nogle forringede muligheder i dag og det er vi ikke i tvivl om

stort frafald og det er der jo desværre

en del af det frafald kan kan jo også skyldes at man faktisk ikke er blevet forberedt godt nok på hvad det egentlig er der er af krav

så vil man faktisk øge frafaldet endnu mere det ved jeg ikke om

ikke laves grønthøsterbesparelser på to procent hvert år noget som

kraftigt imod og som vi ønsker at afskaffe fordi uddannelse jo sådan set er det vi har i vores land det er det vi skal leve af det

at man lavede den reform så hvis det var det man gerne ville opnå ved at

jeg vil gerne fortsætte der hvor fru anni matthiesen slap for

at enhedslisten tilsyneladende mener at karakterkravet på

hvordan der har været helt abnormt

vi indførte det jo netop for at sikre

kom ud af folkeskolen så havde man det faglige niveau

nu siger herre rune lund at man vil fjerne det igen men gør man så ikke sig selv lidt af en bjørnetjeneste

de unge mennesker så i hvert fald har det faglige niveau for at kunne tage en erhvervsuddannelse

gældende inden erhvervsuddannelsesreformen blev lavet for nogle år siden så ville der være mange som i dag rent faktisk har gennemført en erhvervsuddannelse som ikke ville have kunnet gøre det for de var aldrig blevet optaget og det vil sige at nogle mennesker som i dag har gennemført en erhvervsuddannelse

det klokkeklare eksempel på at det karakterkrav som

fra at kunne komme i gang med en erhvervsuddannelse og tilegne sig de kompetencer og den læring som der ligger på en erhvervsuddannelse så så er det rigtigt at

have opnået de kompetencer jo det er rigtigt men vi har jo unge mennesker som ikke har det men som alligevel godt kan gennemføre en erhvervsuddannelse det er jo det som historien viser os og jeg må sige at med den aftale der er lavet dengang

forhindrer man jo faktisk unge mennesker i

en erhvervsuddannelse og det er noget som vi jo ellers ønsker at folk

erhvervsuddannelserne som er fastsat af faglige udvalg er enhedslisten også imod dem det er ikke så nemt i dag hverken at

har nogle faglige krav som de har fastsat at man skal leve op til for at komme op

på hovedforløbet er det også noget som enhedslisten vil

hvad fru marlene harpsøe siger når hun siger at hun er uenig med mig man kan ikke være uenig i de tal der ligger i forhold til at de mennesker

som som tidligere har gennemført en erhvervsuddannelse men som ikke levede op til karakterkravet

ikke ville have kunnet starte på en erhvervsuddannelse i dag det er så at sige fakta det handler

om at være uenig eller enig med mig det er ganske enkelt

det forholder sig og det er også derfor at karakterkravet er så

muligheden for at de måske kunne komme tilbage

til plejecentrene og ud i plejeområdet og ikke mere

flere penge til kommunerne eller hvordan ser enhedslisten at det kunne gøres

rummeligt arbejdsmarked hvor der er mulighed for at man med de evner man har kan indtræde og

bidrage på den måde man man nu kan det skal ikke være

et system hvor man jagter de ledige og de syge og de arbejdsløse

som er så uheldige at være ramt af arbejdsløshed eller sygdom

skal vi da se på mulighederne for at skabe så mange af dem som muligt det gælder det private

der tror jeg nemlig der er et stort potentiale så

ser i dag vi har jo set hvordan på grund af produktivitetsstigningerne

så stærkt i dag at tingene ikke hænger sammen og det også derfor det er godt at det

i forbindelse med regionsaftalerne for to

vi mangler at føre til ende og som stadig væk er relevant

de ansatte i i sundhedsvæsenet og

de ansatte som arbejder på ældreområdet

har i forhold til de medarbejderressourcer

der ikke har noget særlig stærkt ønske om at komme i detektor selv om herre rune lund så sandelig netop har gjort sit allerbedste for at komme der

spørgsmålet om hvad social og sundhedshjælpere egentlig tjener har været grundigt behandlet i

detektor for nylig og derfor vil jeg opholde mig lidt ved hvad man fandt ud af det som detektor fandt ud af var at en sosu hjælper har en såkaldt nettoløn på cirka fireogtyvetusinde og sekshundrede kroner om måneden og en såkaldt samlet løn på omkring enogtredivetusinde og syvhundrede kroner og forskellen består i om man medregner blandt andet feriepenge og pension hvis man

tjener omkring to tredjedele af de danske lønmodtagere mindre jeg gentager det lige fordi det lyder så kontraintuitivt jeg kan se herre rune lund anstrenger sig for at høre efter hvad jeg siger

omkring to tredjedele af de danske lønmodtagere tjener mindre end en sosu hjælper tjener

hjælpe hinanden med spørgsmålet om løn er jo ikke ligegyldigt når vi skal diskutere rekruttering af

social og sundhedspersonale men når et job har en aflønning der ligger i den bedste tredjedel så siger min erfaring i hvert fald at så burde det ikke være lønnen der var det allerstørste af de problemer vi står over for og derfor tror jeg at

nødvendigt at se på

også været inde på

alle undersøgelser påviser at der er en direkte sammenhæng mellem

det er blevet fastslået mange gange men der er jo også andre årsager til frafald for man kan godt tilrettelægge en umotiverende studiehverdag og det vil

noget man er nødt til at se på jeg tror det er vigtigt at være opmærksom på at der skal være tilstrækkeligt med praktikpladser og også få det kommunikeret så det ikke bliver

angst man ligesom

noget der afskrækker eventuelle ansøgere fra at melde sig heldigvis

erhvervsuddannelserne virker positivt ind på fagligheden og aftalerne om praktikpladser virker det er også vigtigt at offentlige arbejdspladser er veldrevne og

dygtigt ledet og det er de jo i vidt omfang allerede i dag men vi skal også være

ministeren for offentlig innovation

med at den offentlige sektor skal blive endnu bedre og at ledelsen

sådan at fænomener som stress og sådan almindeligt ubehag ved at være på arbejde og også

noget med dårlig ledelse at gøre og derfor er det selvfølgelig meget vigtigt at være opmærksom på spørgsmålet om ledelse men altså både i forhold til løn og i forhold til at skabe gode uddannelser og gode arbejdspladser bliver der allerede gjort rigtig meget jeg er selvfølgelig enig i

det er rigtig godt at vi får en samlet kortlægning men jeg tror altså også kortlægning eller ej at tiden er vores allierede når det gælder om at rekruttere det kommer til at gå bedre i fremtiden end det gør nu jeg har den personlige opfattelse at hvis forholdene for alvor skulle ændre sig

decentralisering og afregulering af området måske være den rigtige vej at gå måske også at der blev plads til mange slags aktører men jeg er jo også klar over at det er der ikke politisk vilje til her i danmark så det tager jeg koldt og roligt vejen frem er de små forbedringers vej og den er regeringen for længst slået ind på men jeg er rigtig glad for debatten i dag og takker for at den

kan rekruttere personale nok

nødt til det

for en nyuddannet social og sundhedsassistent synes ordføreren

at sundhedspersonalet er fantastisk godt

gennemgået hvad detektor er nået frem til og hvis

spørgeren kunne tænke sig en tur i detektor kan hun jo gentage sine påstande med høj klar stemme

af området kunne have et stort potentiale det er jo sådan at ældreministeren

nylig sammen med kl har gennemgået hele ældresektoren med henblik på at finde alle de her

et arbejde som resulterede i en en hel masse ingenting det viste

det hele meget lettere jeg vil bare høre

mener man bare kan afskaffe ude i ældresektoren så

være konkret en gang imellem og så måske pege på nogle ting

ordføreren har kendskab til noget som de har glemt eller overset i det her store arbejde med at finde alle besværlighederne som man kunne pege på så det faktisk kunne blive bedre derude

politisk vilje til sådan virkelig for alvor at

sig ud i decentralisering og derfor er det også en form for fremtidsmusik som jeg

at gennemgå her men decentraliseringer er det der virker det er der ikke stor politisk vilje til her i landet og derfor

offentlige ledelse siger at der

skulle grave mig ned som sagsbehandler her fra folketingets talerstol det tror jeg

nogle af de her midler skulle de måske kanalisere

at få noget bedre ledelse specielt

som gør at det kan være svært at skaffe politisk enighed om om

i en udsendelse i danmarks radio og jeg citerer bedst som man tror at jane vil komme så kommer der én ind ad døren som man overhovedet ikke har set før så bliver det middag så kommer et helt andet ansigt det er svært at få en personlig kontakt det er ikke tilfredsstillende rent menneskeligt niels har haft mere end hundrede forskellige hjælpere på to år den historie er altså

der er en voldsom mangel på sosu personale som vi også har hørt her i dag og tak til dansk folkeparti for at tage det op her i folketingssalen

fremover får vi store generationer af ældre danskere og samtidig går mange medarbejdere på pension paradokset er jo som vi også har hørt andre nævne i dag at antallet af pladser på sosu skolerne er blevet reduceret fordi kommunerne tidligere vurderede at antallet af pladser afspejlede erhvervsbehovet det gør det tydeligvis ikke da den nye uddannelse trådte i kraft januar

sytten blev antallet af pladser på sosu hjælperuddannelsen reduceret med seks og halvfjerds procent beslutningen om antallet af uddannelsespladser er politisk så spørgsmålet som vi diskuterer i dag er altså ikke kun noget der handler om økonomi det handler også om sammenhængen mellem uddannelsespladser og arbejdsmarkedets behov og en dimensionering af uddannelser som ikke altid modsvarer den fremtidige virkelighed og derfor glæder det mig også at vi for en gangs skyld har to ministre til stede i folketingssalen i dag altså både ældreministeren

det er sjældent at vi får den sammenhæng skabt i de debatter vi har her i folketingssalen

i to tusind og sytten var der

halvtreds pladser der stod tomme

at arbejde med mennesker er beundringsværdigt og meningsfuldt men det handler ikke kun om at tale det op

og sætte fokus på de fantastiske lærere og elever vi har på skolerne det handler om

udvikle skolerne frem for at afvikle dem så selvfølgelig handler det også om økonomi og lad os dog investere i erhvervsuddannelserne frem for at beskære dem

vedtagelse som er læst op af dansk folkepartis ordfører og

vedtagelsestekst hvor alle partier lige fra

at stå her og redegøre for plusser og minusser og hele vores finanslovsudspil så jeg synes egentlig

også holder regeringen op på de problemer og udfordringer som vi har i forhold til at rekruttere social og sundhedspersonale

rigtig mange af ordførerne der har nævnt rigtig mange konkrete udfordringer vil ikke nævne alle de her tal igen

har taget udgangspunkt i den her kl og foa rapport

i radikale venstre læst med

er ikke nogen tvivl om at problemet er akut

set også enige om men man kan jo så stille sig selv spørgsmålet hvorfor er det så at der ikke sker noget alle er enige om det lyder det også at det er helt nødvendigt at flere unge har lyst til at tage en erhvervsuddannelse og i forhold til dagens debat har lyst til at tage en sosu uddannelse alligevel

har regeringen valgt at spare på erhvervsuddannelserne og på sosu uddannelserne og hvis man lægger tallene fra

det lyder altså lidt hult når man samtidig er ude at sige at man tager problemstillingen meget alvorligt

stoppe besparelserne på sosu skolerne

vi må gøre noget

men problemet er altså så stort at vi ikke kan sidde og vente på at udviklingen i optaget på de relevante uddannelser stiger

venter rigtige ældre og syge mennesker på at andre mennesker kvalificeret personale tager dem i hånden plejer og hjælper dem derfor vil vi gerne bringe på bane at

også bliver nødt til at se på at tiltrække kvalificeret udenlandsk

der måske for nogles vedkommende vil være sproglige udfordringer hvis man lige

man skal ind at arbejde med ældre og syge borgere og fra radikal side

mener vi også at man skal kunne tale dansk før man skal ud at arbejde som medarbejder i plejesektoren

at der er det personale der er brug for for eksempel at der er tilstrækkelig med nattevagter på hendes plejehjem også selv om enkelte medarbejdere måtte tale med lidt accent problemstillingen er alvorlig den er alt for alvorlig til snak og enkle løsninger vi bliver nødt til at gøre noget markant anderledes end vi gør i dag og vi er fra radikal side klar til at drøfte alle mulige løsninger

alle folketingets partier til drøftelser og forhandlinger om hvad vi skal gøre ved det her meget meget store

tilslutter vi os naturligvis forslaget vedtagelse

slutte af med igen at takke dansk folkeparti

få alle folketingets partier til at slutte op om et fælles vedtagelse

får vi undersøgt området og så får vi os sat ned og diskuteret alle mulige løsninger

ordførerne som hver især allerede har bidraget med masser af eksempler

eksempel at social og sundhedsskolerne

skal undtages fra de enorme besparelser

alle stillinger med faglært personale min ansættelse var imidlertid betinget af at jeg ville indgå i en turnusordning hvor jeg når det blev min tur ville tage uddannelse sådan gik det til at jeg blev sygehjælper det var noget af en øjenåbner vil jeg gerne sige for selv om jeg som ufaglært var blevet grundigt oplært i rigtig mange funktioner alt fra

til katederpleje og injektioner med insulin konstaterede jeg undervejs at der var en meget stor forskel på at

på at vide hvorfor du skal løse opgaven på en ganske bestemt måde forskellen betød kort og godt at jeg efterfølgende var i stand til selv at reflektere over symptomer og dermed også var i stand til at reagere på ting som der skulle reageres på når der var brug for det derfor er uddannelse så rasende vigtig forudsætning for kvalitet siden har jeg været med til at reformere uddannelserne og vi har fået social og sundhedsuddannelserne efterfølgende og det var rigtig godt men på trods af det har rekrutteringen til sundhedsområdet alle årene været en udfordring som er søgt løst med mere eller mindre held og vi har også set med mine øjne to helt åbenlyse udfordringer alt for ofte hører vi at social og sundhedspersonalet selv oplever at andre tror at de bare tørrer andre bagi tror jeg man skal sige når man står på folketingets talerstol og hvis de unge kigger på lønnen

lokke med her for slet ikke at tale om sygefraværet som også ældreministeren nævnte det er

et arbejdsliv hvor de kan se frem til et højt sygefravær social og sundhedsuddannelserne

ikke det bedste image blandt unge som skal vælge en ungdomsuddannelse de unge står desværre ikke i kø til en social og sundhedsuddannelse når de forlader folkeskolen

som alligevel vælger den her vej til uddannelse har en ambition om at bruge uddannelsen som et springbræt til en mellemlang videregående uddannelse eksempelvis for at blive sygeplejerske det er også godt men det betyder også at fødekæden til social og sundhedsuddannelserne skal forstærkes for at undgå mangel på social og sundhedshjælpere og især social og sundhedsassistenter rekrutteringen af voksne til uddannelserne er gået i stå især den seneste reform af social og sundhedsuddannelserne har desværre haft som konsekvens at de voksne er blevet væk det tvungne grundforløb på

su uden sikkerhed for at man efterfølgende bliver optaget på den formelle del af uddannelsen er for stor en mundfuld for etablerede voksne antallet af ansøgere er derfor faldet drastisk og det bliver vi altså nødt til at tage alvorligt

det blakkede image skal repareres ved at skabe udviklingsmuligheder i praksis skal de unge kunne se de mange karrieremuligheder både inden for sygehussektoren ældreplejen psykiatrien og voksen og handicapområdet og vi skal sikre anerkendelse af uddannelserne ved at bevise at der er udviklingsmuligheder og at uddannelserne er et selvstændigt fagområde social og sundhedsassistenterne er altså ikke bare dårligere uddannede sygeplejersker men et fag som har blik for og evne til at tage sig af vigtige indsatsområder

derfor ikke havde fået mad i fem dage eller når en patient ikke kan få

er det set med mine øjne den mangel på social og sundhedsassistenternes faglige kompetencer som sygehusene skal efterspørge

at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal fungere i praksis så forudsætter det netop social og sundhedsassistenter som har praktisk erfaring fra forskellige sektorer nøjagtig det samme gør sig gældende for sygeplejersker alt for længe har vi vægret os ved den praktiske udmøntning af opgaveflytningen den voldsomme debat om atten tretten var desværre sådan et eksempel

har taget sig af kan flyttes til sygeplejersker og opgaver som sygeplejersker har ansvaret for kan flyttes til social og sundhedsassistenter på den måde kunne man

i virkeligheden også løse problemet med manglen på læger

kan vi lettere overkomme mit andet forslag til indsats nemlig en særlig indsats for igen at rekruttere voksne

jobrotation og særligt målrettede indsatser som skal kvalificere alment til direkte adgang til hovedforløbene er metoder som kan tages i anvendelse og jeg tror det er nødvendige indsatser sf bakker op om

dansk folkepartis ordfører og lad mig især understrege pointen om at indkalde partierne til en drøftelse

den kritiske rekrutteringssituation det synes jeg er et rigtig vigtigt indsatsområde

kan bidrage til at imødekomme rekrutteringsudfordringerne i dag og i fremtiden som jeg sagde i min indledende tale

meget alvorligt det er også derfor at regeringen allerede har igangsat en række tiltag med finanslovsaftalen for to tusind og atten har vi sammen med dansk folkeparti prioriteret fem hundrede million kroner

at gå fra deltid til fuld tid derudover er der afsat halvfjerds million kroner fra to tusind og atten til to tusind og en og tyve til at styrke kommunernes arbejde med at reducere sygefraværet og endelig har vi med den nationale demenshandlingsplan lanceret årets demenspris som bidrager til at tale ældreplejen

undervisningsministeren har redegjort for jeg mener derfor at regeringens politik på området viser at vi har taget fat på de rekrutteringsudfordringer som kommunerne oplever og

tage initiativ til at iværksætte en kortlægning af kommuners og regioners problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet og vi vil med afsæt i kortlægningen indkalde folketingets partier til en drøftelse af problemstillingen

på plads og hvad vil indholdet i den

er seks og firs procent af social og sundhedspersonalet ansat på deltid

at så mange er ansat på deltid er det fordi

man ikke vil ansætte dem på fuldtid eller er det fordi man bruger ufaglært personale for at holde budgetterne nede eller hvad er baggrunden er det også noget der vil indgå i kortlægningen

når ministeren siger i sin tale at ministeren tager det her

hvilken dialog har ministeren haft

med regionerne og og kl vedrørende den her problematik og udfordring i forhold til at rekruttere

man har fra kls side foreslået at man skulle have en

som man har taget med så der er ingen tvivl om at kl også er klar over

yde den her indsats

ansatte om ansatte der bruger deres fritid på deres arbejde for at få tingene til at hænge sammen

står og taler om at vi skal tale et område op som tydeligvis ikke har brug for tale men har brug for

en bedre bemanding og til at opjustere

og desuden også halvfjerds million kroner over fire år til at arbejde med at reducere sygefraværet

det er jo netop der hvor man går ind og tager

ser vi at den første kommune bornholms kommune har været ude at sige vi planlægger nye besparelser på ældreområdet hvor langt er regeringen villig til at gå

mener at der skal bruges ekstra penge så skal der bruges ekstra penge ude i kommunerne er man villig til at gribe ind over for de her kommuner med ekstra øremærkning af deres midler

et katalog og nu må vi se

vil gøre den slags jeg mener

længe har presset på for at få en kortlægning og og egentlig handling

min kollega herre jeppe jakobsen spurgte ind til netop det her spareforslag i bornholms kommune

noget der gør at der er flere der ønsker at

være at det det får flere til at søge ind på en

jeg er overbevist om at det kan politikerne derovre heller ikke se sig selv

at være ansat i ældreplejen er det her med de faglige kompetencer der bliver frataget en for som

har uddannet sig til at drage omsorg

så meget kontrol men netop forstå at der er en masse dedikerede medarbejdere som virkelig vil gøre det bedste for dem de har med at gøre

må vi også vise at vi tror på at

men ældreministeren nævnte i sin

sygefraværet var en kæmpestor udfordring og er en kæmpestor udfordring og at der også er afsat midler kan jeg høre ministeren

til at prøve at gøre noget ved det her sygefravær det

er årsagen til det meget høje sygefravær og om ministeren også har et bud på

en pulje og så kan kommunerne byde ind

strategier til hvordan man kan nedbringe sygefraværet og

udbrede den her viden

kommunerne kan indtil den enogtredivete maj i år søge om de her midler

bede ministeren om at besvare spørgsmålet så hvad tænker ministeren selv eventuelt er årsagen til det store sygefravær og

ministeren afsløre hvad ministeren selv tænker der eventuelt skal gøres det er jo ikke første gang at man har sat en indsats i gang i forhold til sygefravær

lidt interessant om ministeren også vil løfte sløret for hvad det er for nogle overvejelser ministeren selv gør sig på lige præcis

ansatte har fået at vide at hvis de er kritiske på facebook

året vil få syn for sagen med hensyn til

det bliver også en stor problematik på grund af deres skolegang

de meldinger der kommer fra de her borgmestre der mener at det her åbenbart

for vores område netop hvordan man

gøre en god indsats over for den ældre og forstår hvad det er for nogle behov de har og derfor er

regering havde vi lidt uheldige erfaringer med at afsætte det samme beløb til bedre normeringer

finde de penge udmøntet i bedre normeringer i børnehaverne og vuggestuerne

flere medarbejdere på ældreområdet kan ministeren forklare

herre carsten kudsk spørge ind til hvordan man har tænkt sig

de penge så man er sikker på de enten går til at opnormere fra deltid til flere timer måske ligefrem fuld tid eller

når kommunernes økonomi er presset

i kommunerne med den økonomiske politik som ministerens egen regering lægger op til at føre i årene der kommer

hvor dansk folkeparti har båret penge til ældreområdet i forhandlingerne men den linje som ministerens egen regering står for hvor der altså vil mangle mellem en hel og halvanden milliard om året

gerne takke spørgerne for at holde fokus på en meget væsentlig problemstilling vi alle har en interesse i som jeg sagde i min indledende tale

arbejdes der intenst hele tiden med at sikre både tilstrækkelig med

ansøgere til social og sundhedsuddannelserne og ikke mindst med udviklingen af gode relevante uddannelser af høj kvalitet det arbejde har været i gang længe det sker i dialog med kl og det faglige udvalg og jeg kan love at det arbejde fortsætter for vi skal sikre at der er tilstrækkeligt uddannede med de rigtige kvalifikationer og kompetencer til at løse fremtidens behov og på den måde være med til at sikre velfærden for den enkelte og for de svage grupper og de ældre generelt

om den her diskussion om hvad det betyder

tidshorisont skal spare samlet set en hundrede og fyrre million kroner på grund af omprioriteringsbidraget kommer det her med at kigge på sosu skolernes økonomi

og så bekæmpelsen af frafald for de elever der faktisk kommer ind på uddannelsen

der faldt i den her finanslov mener jeg ikke bør have nogen som helst effekt i forhold til frafald når jeg er ude at snakke med sosu elever

i deres uddannelse at der er er nogle undervisere som er opmærksomme på dem og at de kan se et forløb

noget af det her med struktur i uddannelsen tror jeg

som giver mening og som man kan se for sig det er i hvert fald noget af det jeg hører fra de unge

vil spørge andre aktører altså for eksempel

de medarbejdere der arbejder i hverdagen med frafald her så

er sikker på at vi kan få noget uddybet på skrift fra regeringen når man ligesom har lavet rammerne og kommissoriet

spørge her til sidst om om undervisningsministeren kan fortælle os noget

tidshorisonten her vi har tidligere skullet vente i over et år på en arbejdsgruppe nedsat af ældreministeren jeg håber meget at vi kan

kan gøre med det nuværende niveau det betyder ikke at det er godt nok

får endnu mere lyst til at vælge en erhvervsuddannelse det kan vi gøre

er i gang med at analysere hvilke muligheder der kan være for at styrke erhvervsuddannelserne endnu mere vi kan også gøre det at vi indtænker de praktisk faglige fag endnu mere i udskolingen det har vi lovet hinanden i

ministeren vil følge op på den del det andet andet

og netop også i forhold til at inddrage flere ressortministerier

den her uddannelse til fordelsuddannelse for det er sådan at fordelsuddannelse

men det er signal til de unge om at her er der nogle muligheder så det er en fuldstændig oplagt ting at gøre i forhold til kortlægningen analysen eller hvad sørensen vi nu vil kalde det

med dansk folkeparti og vi snakker selvfølgelig med vores samarbejdspartnere om hvordan vi skal tilrettelægge den analyse sådan at

jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren

sikre at der også er praktikpladser

det mange år siden jeg selv tog uddannelsen som hjælper og assistent så jeg tænker der er sket meget siden

da havde vi tre praktikpladser var ude i tre praktikpladser både i somatikken i psykiatrien og i hjemmeplejen

men det handler jo også om hvordan vi tilrettelægger rammerne for eleverne der skal

til det der gør det og de går ud og undersøger

ser ud med udbud og efterspørgsel hvilke skruer der er at skrue på og så fremlægger

løsningen skal være så hvordan den egentlige kortlægning præcis bliver udarbejdet har vi meget dygtige embedsmænd til

ministeren stod over for et ungt menneske i dag og skulle give vedkommende

i en periode på et plejehjem et

og det er givende i hverdagen at kunne arbejde med mennesker at kunne gøre en forskel

til borgerne så det kan jeg stærkt anbefale så er det også

at der er kommet meget teknologi ind det har rykket rigtig meget siden jeg var ung

teknologi og moderne måder at håndtere tingene på

og hvad man kan gøre

har jo også oprettet noget som hedder en sosu eux og der må man

sosu uddannelsen som en en eux hvor man altså

sosu uddannelsen men også får

og det er en fantastisk mulighed for mange unge man skal også vide at hvis man går ind i

klare sig på det boglige man skal også klare sig på det praktisk faglige men det vil være spændende for nogle unge at gå den vej og vi arbejder hele tiden videre med at styrke euxen

jo sagtens forestille sig at der også er

kvinder med anden etnisk baggrund og vi mener sådan set at det her er en fantastisk løsning

behov eller vil ministerens svar

bliver nødt til at gå igennem uddannelsessystemet ligesom

ældresektoren på en nem og enkel måde men som jeg kan høre på ministeren

skal de være opkvalificeret ligesom

kan begrænse det arbejdsudbud en anden sektor skal benytte sig af

i uddannelsen der er så er de der jo af en grund det er fordi der er nogle ting vi gerne vil vise de unge mennesker og som vi synes

de forstår derfor må det være op til en faglig analyse hvorvidt man kan bygge om på de elementer der er i

de redskaber man har til at få regionerne til

at tage deres del af ansvaret på sig for eksempel i forbindelse med en økonomiaftale er det noget man i regeringen

så stort for vores fremtidige velfærdssamfund at vi vil presse regionerne til at tage deres del

mange gange i historien så har der manglet læger så har der manglet ingeniører og så har

og jeg har ikke det komplette overblik i forhold til hvilke håndtag der ville være de bedste jeg har nævnt nogle af dem og nogle af

endnu viden i forhold til at se

hele folketinget omkring det her vedtagelse for det er så vigtigt at vi handler på det her område så vi sikrer flere varme hænder til ældreplejen så tak for det jeg ser rigtig meget frem til det videre arbejde

har ganske som formanden også sagde det til formål at udmønte en nedsættelse af elvarmeafgiften og det er noget som er aftalt i den aftale som regeringen indgik med nogle andre partier blandt andet radikale venstre og dansk folkeparti tilbage i

det er isoleret set en god idé at nedsætte afgiften

opvarmning og det skyldes at vi har brug for at få brugt

vores grønne strøm nogle af de steder hvor vi i dag

sort energi eller andre brændsler det kunne være i varmesektoren derfor

set også positivt indstillet over for en målrettet nedsættelse af en afgift som står i vejen for den grønne omstilling det var også baggrunden for

gik med i en aftale om

at den får virkning hurtigere

står vi selvfølgelig stadig bag

desværre også kun er en del af løsningen fordi

springer jublende op og investerer i en varmepumpe der holder i tyve år fordi der er lav afgift i to år derfor har vi

kommende energiforlig eller hvor forhandlingerne nu skal finde sted om at få sikret en permanent

afgiftsnedsættelse på det her område sådan

vi faktisk sikrer at vi bruger den grønne strøm i vores

med de bemærkninger at vi ikke er

op om den her målrettede nedsættelse af afgiften fordi det faktisk også er et led i den grønne omstilling og et skridt

fremrykket med en senere aftale med

er med i begge aftaler så derfor støtter vi naturligvis lovforslaget det er rigtig godt at få gjort noget

er med til at gavne en grøn omstilling i danmark og med til at fremme elektrificeringen af fjernvarmeforsyningen og det giver også et

overskudsvarme hvilket der også kan være et stort behov for og så

at det giver billigere varme for danskerne hvilket også giver god mening vi tror også det

nødt til at få kigget mere på i de kommende forhandlinger

det giver rigtig god mening at vi bruger

i vores varmeforsyning og i det hele taget bruger el noget mere i stedet for fossile brændstoffer

er rigtig positivt og spørgsmålet har i mange år været hvordan vi får mere ud

er det her i hvert fald et af svarene jeg tror ikke det løser det hele fordi det trods alt er en begrænset nedsættelse der

med det her men det er trods alt et skridt i den rigtige retning og det synes vi

er rigtig positivt så derfor

nedsættelse af elvarmeafgiften som følger af den aftale som blev indgået den tolvte november to tusind og sytten om en erhvervs og iværksætterpakke det er jo en pakke

som indeholder mange mange

ikke mindst nedskæringer på dsb det er en pakke som betyder at

noget fra råderummet råderummet som egentlig skulle have været brugt til velfærd men som nu bliver brugt på andre ting blandt andet nogle ulighedsskabende initiativer omkring en aktiesparekonto som jo også er en skatterabat som ensidigt ensidigt kommer dem som har mest til gode på samme måde som vi har set det ved mange andre initiativer som den her regering

elvarmeafgiften skal så sættes ned og

sådan at det generelt er positivt forstået på den måde at

noget som varmepumper mere attraktivt og fremme udnyttelsen af overskudsvarme i virksomheder men det vil dog også være en fordel på den måde som man har valgt at skrue

fordi der er tale om en generel nedsættelse at

en fordel for dem der bruger almindelige elvarme altså elradiatorer så nedsættelsen kan også medvirke til at husstande med elvarme får får lavere varmeudgifter på den måde

så ville vi har lavet en mere målrettet løsning

for at sikre at husstande med elvarme

varmeforbrug

netop med den generelle tilgang der er og med de beløb der

den måde man har valgt at gøre det på ikke er specielt målrettet en generel nedsættelse af elvarmeafgiften synes vi på den måde ikke er rimelig men det

spørgsmålet om afgifter på energi jo selvfølgelig bliver en væsentlig del af den

hvert fald se at noget af finansieringen som som bidrager til det her kommer fra nogle finansieringskilder som vi absolut ikke

selve den måde det er skruet sammen på synes vi heller ikke er målrettet nok så så overordnet set

synes vi ikke at det her lovforslag og den måde det

er jeg fordi jeg har fået lov til at være ordfører på behandlingen af l to hundrede og sytten i stedet for liberal alliances normale skatteordfører herre joachim b olsen forslaget handler jo om afgiftslettelser i energisektoren

sige for meget godt afsløre her i dag at liberal alliance også i de kommende energiforhandlinger vil komme til at gå en hel del op i at sænke

forslaget her sænkes elvarmeafgiften med femten øre allerede fra

med udgangen af to tusind og nitten i

og tyve sænkes den yderligere med fem øre og elvarmeafgiften bliver så permanent nedsat men dog kun med ti øre fra

en og tyve og frem det er jo altid dejligt at være ordfører for liberal alliance når man kan gennemføre afgiftslettelser som så også gør det

har i danmark den udfordring at mens vi har omstillet vores elproduktion til i meget høj grad at komme fra vindmøller så er efterspørgselssiden ikke rigtigt fulgt med en stor del af den vindenergi der produceres kan

ikke bruge og det giver sig udslag i en meget lave elpriser uden for spidsbelastningsperioderne ja vi må endda ofte betale for at komme af med den overskydende el

det skal give mening at have så stor en vindkapacitet som vi har i danmark så bliver vi også nødt til at omstille aftagersiden så man i højere grad kan anvende den elektricitet der produceres også uden for spidsbelastningsperioderne her kan blandt andet varmepumperne

vigtig rolle i klimarådets

viser en oversigtsfigur

individuelle varmepumper har et stort potentiale for at lette

og tredive oveni er det så samfundsøkonomisk en meget billig vej at gå ned af og øget brug af store varmepumper vurderes også at have et stort potentiale frem

så det er er for mig åbenlyst at vi med forslaget her kan bringe mere balance ind i den danske energisektor både af hensyn til alle danskernes pengepung og

opgør med og bevæge os over imod noget der er mere teknologineutralt

det er blandt andet en af de ting som liberal alliance også vil gå op i

er meget enig med herre jens joel når han fortæller at en permanent ordning vil være mere interessant og det må jo så ligge et andet sted

sikre blandt andet det her i aftalen og det er

det man kan komme frem til ved at sige ja til

kompromiset var for os for stort så vi kunne

mange gode elementer i den aftale det her er en del af

om den aftale i selve aftalen her nedsættelsen af afgifterne her er glimrende men vi har brug for en permanent ordning og der tænker jeg at det er godt

med til forhandlinger om en ny energiaftale

lave noget reelt forandrende i den aftale der så bliver budt ind til så selv om vi er glade for det her

håber vi også at der ikke kommer alt for mange dryp inden man når til forhandlinger hvor der

blive indbudt for så bliver der ligesom sat hegnspæle op sådan at

så meget at komme efter vi vil gerne have nogle radikale forandringer i forhold til at skabe en

min betragtning om om lovforslaget

som jeg sagde jeg ville komme med er måske i

hvor der står at vi vil gøre det billigere at være dansker og så

skal det virkelig være billigere at være dansker det er nok ikke ret populært at sige det skal være dyrere at være dansker men tænk nu i en periode bliver behov for

gøre det dyrere at være dansker på nogle enkelte punkter

så man på lang sigt kommer til at få en rigere verden et rigere hverdagsliv en rigere natur hvad det nu end må være så

billigere at være dansker samtidig med man siger at vi

bliver det i den grad både bedre

skabe en grøn omstilling herhjemme men det kræver investeringer

det billigere at være dansker at vi gør det her og siger ja til

aftalen og nedsætter afgifterne

grøn omstilling både her og internationalt

være billigere at være dansker

høre lidt engang imellem hvis man ikke er meget åben om at det kræver massive investeringer at lave det rigtige for danmark når vi skal ud

synes at den grønne omstilling er det vigtigste i hele verden men ikke rigtig er klar til at investere det vil være ærgerligt

det måske tværtimod måske næsten skulle være dyrere at være dansker

ligger lige til højrebenet med ene positive sager altså man

vi vedtager lovgivning og når vi agiterer for

det er afgørende at sige at hvis vi fastholder at det i en kortere periode bliver billigere at være dansker

på langt sigt bliver meget meget dyrere for os enten på grund af at vi eroderer vores natur og miljø eller fordi vi eroderer vores velfærdssystem eller hvad det nu end måtte være så er det uendelig ligegyldigt for os

det på kort sigt bliver billigere at være dansker det var nok noget

passe bedre på vores klima og det er rigtig positivt

sige det på den måde rent energimæssigt

at det både er grønt og billigere

bliver en rigtig god forretning på kort sigt er det her lovforslag også i mine øjne

generelt er ærgerligt at man i politik

det kan være her det kan være på it området hvor man ser en stor pakke blive præsenteret og så er der

er en forandring der skal til for at det på lang sigt bliver godt så vil jeg hellere have at man

samme i stedet for bagefter

et nyt fyr eller en varmepumpe så bliver regnestykket jo bedre for varmepumpen

til at tage den grønne løsning

bæredygtigt at være dansker når vi investerer rigtigt grønne omstilling men i det her lovforslag står der at

det vil sige at hvis jeg stod og sagde at det var for at gøre det billigere at være dansker når vi lavede grøn omstilling så ville jeg ikke være gennemsigtig og ærlig

politiker at hvis vi siger det skal være billigere at være dansker så er det i hvert fald vigtigt at sige om det er på kort sigt eller lang sigt man taler i det her konkrete tilfælde er vi helt enige om at det bare er dejligt at det er billigere for danskerne

en grøn omstilling jeg talte generelt

hans tale startede med for det er rigtigt

en af radikale venstres mærkesager

da vi forhandlede erhvervsinitiativer

med glæde selvfølgelig støtte lovforslaget

lavet mere strøm fra vedvarende energi

stor succes med der er opbygget en

værker der laver varmeproduktion

vælge brændsel hvor man brænder noget af

hvis man ser økonomisk på det fra hele samfundets

vil det jo være en god idé at bruge noget af den strøm vi selv har produceret og for klimaet vil det gøre at man ikke får drivhusgasudledning og for miljøet vil det gøre at man ikke får partikelforurening

være med brænde noget af og i stedet for

den strøm vi har produceret med vedvarende

derfor er det en god idé at lette denne afgift fordi det vil gøre det mere rentabelt for det enkelte værk at bruge strøm til at producere varme i stedet for

derfor var det en mærkesag for os radikale og derfor er vi glade for at kunne give vores støtte til lovforslaget her i dag og vi håber også at de kommende forhandlinger om en energiaftale kan permanentgøre den her lettelse så

i lovforslaget her er det jo kun i en årrække at den bliver lettet med de ord kan vi støtte lovforslaget

regeringens vækstpakke fra november to tusind og sytten

var ikke en pakke vi fra sfs side

det var en pakke der var finansieret på en meget skæv måde der blev brugt penge fra råderummet der ellers skulle have været brugt til velfærd der var en rundbarbering af dsb

var skatterabatter til de i forvejen allermest velhavende faktisk viste en en opgørelse at det var

mest skæve initiativer der var taget i

var dog forslaget om nedsættelse af elvarmeafgiften det vi diskuterer i dag men jeg

en måde at lave aftaler på

fra en regerings side når man laver en aftale med et parti

en aftale som vi egentlig

men vi gik ind i det forhandlingsrum

gøre aftalen bedre i en mere grøn retning som vi så det

og så ligner ikke noget at bruge de penge i en meget meget skæv iværksætterpakke få måneder senere

og det er ingen overraskelse for skatteministeren at jeg har det på den måde

det

energiforhandlinger og i det udspil regeringen

helt skørt og og det er også noget

som vi vil se på i i aftalen jeg har nogle spørgsmål

til ministeren som jeg vil stille når han kommer kommer herop

været utrolig uskønt og vi

har vi også aftalt med regeringen at vi gerne vil støtte det her enkelte forslag

ikke udvikler sig til en dårlig vane

forslaget jeg er enig med mine kolleger fra både

enhedslisten om at det kunne være strikket bedre sammen

der er mange løse ender som skal bindes sammen

flere ordførere allerede har nævnt ud på at vi sænker elvarmeafgiften som vi aftalte i

men derudover fremrykker vi også afgiftslempelsen så den

kommer til at gælde fra den første maj så det er rigtig godt vores elektricitet bliver grønnere og grønnere og derfor

jo også vigtigt at vi rent politisk understøtter en proces hvor vi gradvis øger øger incitamenterne til at få skabt en øget elektrificering af vores samfund

energiformer som anvender fossile brændsler med energiformer som er elektriske og så vi bedre får udnyttet den produktion vi har af el i forhold til de reduktioner af

har vi rigtig travlt

aftale som vi har indgået bredt

omstille og udnytte den grønne strøm strøm yderligere og det er selvfølgelig

det er vejen til at vi kommer i mål den grønne omstilling

ikke stå alene så derfor skal vi også hele tiden have fokus på hvordan vi kan gøre vores strøm

og her er vi godt på vej men vi er ikke i mål endnu det konservative folkeparti har i regeringsgrundlaget været med til at

selvfølgelig holde fast i og sikre at vi gradvis når

skal være uafhængig af fossile brændsler i to tusind og halvtreds det er vigtigt at vi opnår det her mål uden at det bliver dyrere at være dansker og med det forslag som vi behandler nu opnår vi faktisk begge dele det bliver billigere for husholdningerne

opvarme deres boliger med el

anvender vi overskudsvarmen bedre til

det her lovforslag ud på at sænke elvarmeafgiften og

det kan både være varmepumper

til at varme vandet op med så det vil sige

danskere og det øger incitamentet til at investere i at få varmepumper i huset eller i fjernvarme for

jo vi sænker den med femten øre fra den første maj i år det vil sige om ikke ret lang tid og så indtil den enogtredivete december to tusind og nitten

første januar to tusind og tyve og til den enogtredivete december to tusind og tyve nedsættes

så ændres den igen så så den kun er nedsat med ti øre fremadrettet fra den første januar to tusind og en og tyve i forhold til

en sænkelse fremadrettet som ikke er begrænset

ikke så stor som den er til at starte med for venstre har det været rigtig vigtigt at vi har fået

en nedsættelse af elvarmeafgiften

af flere årsager den ene er at det er med til at gøre at det bliver lettere for danskerne at vælge den grønne løsning varmepumpen i hjemmet eller at at varme op

for et almindeligt parcelhus som som er opvarmet med varmepumper

og halvtreds kroner på varmeregningen

er en rigtig rigtig god løsning som både hjælper danskerne og som sikrer at vi får mere grøn energi på den baggrund

har været inde på om redegørelsen af lovforslaget

den seneste ordfører er normalt den konservative ordfører men

med til at understøtte den grønne omstilling i forhold til debatten

gjort har finansministeren også gjort erkender at

det eneste parti som så ikke støtter

hvor herre rune lund kunne støtte en af regeringens skattelettelser og jeg forstår det egentlig ikke når det også

på tegnebrættet så så mon ikke den dag kommer inden valgperioden rinder ud men med de ord hvor min sidste bemærkning

behandlingen her i dag og se frem til

kommissionen om muligheder for målrettet at nedsætte hotellets rumvarmeafgift for både el og fossile brændsler hvorfor dog det sidste vi skal jo netop have flyttet vores

særlig rammer hotelbranchen hvor man er i konkurrence med en række nabolande hvor de har

der gør det mere attraktivt at lægge konferencer i sverige end i danmark eller syd for grænsen i stedet for

så har de et ønske om at forbedre deres rammevilkår og

en politisk diskussion om man vil gøre det og hvor man skal finde pengene

er det fordi vi ikke entydigt kan skille den grønne

man undersøger det samlet og der ligger ikke i

alle momsregistrerede virksomheder får refunderet

hovedparten af afgifterne på energi da energiafgift til

procesformål

stort set ned til nul er det rimeligt skal vi ikke

der også er andre hensyn end hensynet til den grønne omstilling vi skal være grønne og vi skal understøtte

vi skal også sørge for at vores industrierhverv ikke flytter ud af landet

så i i det spænd synes vi i regeringen ikke det er attraktivt

at at øge afgiften for

dog lidt mindre afgiftslettelse i det her og det er jo også rigtigt men jeg tror også skatteministeren vil give mig ret

det i fremtiden kan betale sig og

er en god forretning så kan skatteministeren ikke sige noget om hvor stor den lettelse skal være permanent så vi ligesom får knækket kurven og

økonomisk er

det i hvert fald ikke til skade for den grønne omstilling hvor fikspunktet præcis ligger kan jeg

jeg ked af svare på her fra fra talerstolen

elregning som mit lys og mit køleskab og

har registreret den som et varmeapparat jeg var selvfølgelig på jagt efter om skatteministeren lægger op til

ligger i den her aftale men hvis vi skal tage det enten skriftligt eller eller senere

der skal være registreringsafgift på elbiler heller ikke selv om det er en tesla som kan være en meget dyr overklassebil

faktisk at den skal være fritaget for registreringsafgift har regeringen jo

så så der findes bestemt eksempler hvor vi vælger det grønne fremfor det røde om man så vil men det som jo er vores problem er at vi ikke synes det er målrettet

mit spørgsmål vil også være om ministeren mener at den her lempelse vil være tilstrækkelig til at

at det er rentabelt at investere i det her for en privat husstand det var det spørgsmål som herre jens joel stillede til

det samme gælder i virkeligheden varmepumper i den kollektive energiforsyning i fjernvarme og det er jo et tegn på at man ikke har lavet det her målrettet nok så må

effektivisering af dsb

nedskæring af dsb det går også ud over den grønne omstilling

er for nogle initiativer man igangsætter og så samtidig se på hvor

bare at når regeringen så fremlægger noget

et kompromis og der synes jeg at enhedslisten er god til

det er jo rigtigt at det godt at man skal sænke elafgiften mere for at gøre det rentabelt og kan gøre det mere målrettet

målrettet nok kunne man måske leve med

af forringelser af for eksempel førtidspension og fleksjob

alle der er i arbejde

private såvel som offentligt ansatte

nogle andre dynamiske effekter så jeg er ikke enig i den præmis som herre rune lund ligger ned under spørgsmålet om